jelved henrik dam kristensen astrid krag johanne schmidt nielsen per ørum jørgensen og christian h hansen beslutningsforslag nummer b fem og halvfjerds pia olsen dyhr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

på grund af sygdom hvis ingen gør indsigelse vil jeg

det som vedtaget at der meddeles orlov som ansøgt og at stedfortræderen indkaldes som midlertidigt medlem

godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den toogtyvende februar

da der ikke er nogen der beder om ordet går vi til afstemning

og vi skal her stemme om de

der foreligger to forslag vi stemmer først om forslag til vedtagelse nummer v fem og tyve af birgitte josefsen liselott blixt vivi kier og simon emil ammitzbøll

til vedtagelse nummer v fem og tyve er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v fire og tyve af per clausen sophie hæstorp andersen jonas dahl manu sareen og christian h hansen bortfaldet hermed er forespørgslen

forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som givet

er ikke stillet ændringsforslag der er ingen der beder om ordet så går vi til afstemning

afstemningen slutter for lovforslaget stemte en hundrede og ni

der er ingen der beder om ordet så går vi til afstemning

der afstemningen slutter

afstemningen slutter for lovforslaget stemte syv og halvtreds

der er ingen der beder om ordet så er forhandlingen om ændringsforslaget sluttet vi går til

folketingsbeslutning er vedtaget og bliver sendt til indenrigs og sundhedsministeren

det er ikke tilfældet så er forhandlingen sluttet og vi går til

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

det er ikke tilfældet så er forhandlingen sluttet og vi går til

de er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

som er blevet foretaget af et internationalt evalueringspanel herfra kom en række anbefalinger om frihedsgrader forskningsfrihed medbestemmelse og medinddragelse lovforslaget er med til at imødekomme de anbefalinger det har været vigtigt for venstre at der blev givet øgede frihedsgrader til universiteterne hvor vi i stedet for detailstyring fremover vil styre på mål og ikke på midler vi vil vurdere om universiteterne fremover lever op til kravene om at levere forskning og uddannelse af høj international klasse i stedet for at kigge på alle mellemregningerne med frihed følger også et ansvar et ansvar

at inddrage medarbejdere og studerende

ingen hemmelighed at jeg indimellem også har kritiseret universiteterne for ikke at forvalte det øgede ansvar

i lovforslaget bliver det gjort klart at bestyrelserne på universiteterne har det overordnede ansvar for at sikre medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende det vil vi følge fra politisk side og se om de lever op til endelig har der været en heftig debat om forskningsfrihed og der er en skærpelse af reglerne om forskningsfrihed som præciserer at de enkelte videnskabeligt ansatte ikke må pålægges opgaver der kræver al deres arbejdstid og dermed går ud over forskningsfriheden lovforslaget indbefatter også ændringer i universiteternes udviklingskontrakter ændringerne i kontrakterne er medvirkende til at imødekomme evalueringens anbefalinger om at en statslig regulering i fremtiden sigter på at blive styring på afstand lovforslaget

skal også sikre at uddannelsesreglerne indrettes mere hensigtsmæssigt i forhold til den øgede internationalisering af uddannelserne

for danske universitetsuddannelser i udlandet forenkles og ensrettes dette vil forhåbentlig være medvirkende til at de danske universiteter bliver attraktive samarbejdspartnere for flere udenlandske universiteter og giver mulighed for at visse uddannelser tilrettelægges ud fra et mere internationalt fokus venstre støtter lovforslaget

studerende på universiteterne ikke mindst fordi vi

senere år hvordan den enstrengede ledelsesstruktur man

er fru malene aamund ikke på den baggrund en lille smule usikker på

mere magt og så nøjes med at have hensigtserklæringer om at studerende og medarbejdere skal have større medbestemmelse det var måske i virkeligheden

at styrke medbestemmelsen det man kan sige er det nye her er jo at det bliver præciseret at det er bestyrelsens ansvar at sørge for at der sker medbestemmelse og medinddragelse vi vil ikke fra politisk side gå ind og konkret beskrive hvordan det skal ske men vi siger at det er målet at det skal ske så som udgangspunkt viser vi sådan set universiteterne tillid det kan man så diskutere er det godt eller er det skidt

i venstre har vi nok den holdning at det bør være udgangspunktet at man skal give mest muligt ansvar men som jeg også sagde i min ordførertale synes

at universiteterne ikke har forvaltet det ansvar de har fået godt nok

det er derfor vi faktisk også fra venstres side har været med til at

nu ser vi tiden an og vi giver universiteterne tre år

at vi skulle gå ind og evaluere det her efter tre år for at se om de har været opgaven voksen

aamund om hun ikke tror at videnskabsministeren kunne blive fri for at skrive breve til universiteterne om

hvis det var sådan at de studerende og medarbejderne havde større indflydelse altså at vi kunne have større tiltro til at mere uafhængighed mere frihed blev administreret fornuftigt

sagt at det er et klart mål at der skal være en øget medbestemmelse men vi vil ikke gå ind og regulere og komme med en præcis opskrift på hvordan det skal ske

er egentlig bare et spørgsmål om at vi overlader ansvaret til bestyrelserne for at finde deres egen model og der er vi også tilhængere af at det kan være forskelligt fra universitet til universitet vi synes egentlig det er sundt med noget forskellighed men selvfølgelig skal der være medbestemmelse og medindflydelse

at universiteterne og dermed også regeringen

råd og institutrådene reelt set skal have nogle beføjelser

enevældige magt som rektorerne nu får endnu mere

på ingen måde rektorerne skal jo stå til ansvar over for bestyrelserne og bestyrelserne repræsenterer egentlig samfundsborgerne og

i universiteterne det der undrer mig lidt ved

ønsket om at lave en radikal ændring af strukturen er at sf har ambitioner om at danne regering med socialdemokraterne og det synes jeg er mærkeligt for det er jo også socialdemokraternes forslag så det vi ser her er tydeligvis en helt markant splittelse i oppositionen om så vigtigt et element

forskningspolitikken og hvad danmark skal leve af i fremtiden

kravler op på den høje hest og kommer med en heftig kritik

at de administrative udgifter på landets universiteter i en fem årig periode er steget med en milliard kroner

mere undervisning det er der jo relativt tydelige

kunne man ikke bruge de her administrative udgifter som bliver lagt over

alle de penge vi bruger på forskning i dag kommer fra velfærdsforliget og hvad lavede sf der de var overhovedet ikke med til at tage noget som helst ansvar og er slet ikke en del af velfærdsforliget og dermed ikke en del af de globaliseringspenge som vi bruger til at opruste danmark til at kunne klare sig i den internationale konkurrence

vil overhovedet ikke være med til at tage noget som helst ansvar når det begynder at blive svært

grundlægges de store reformer og sf er ikke med i universitetsloven de er ikke med i velfærdsforligskredsen de er ikke med til at dele globaliseringspengene ud

godt være at de har været med i et mindre forlig hvor alle partier

der hvor det virkelig handler om de store væsentlige ændringer inden for forskning og uddannelse

hans vegne fremføre ordførertalen i to tusind og tre tog socialdemokratiet medansvar for den nye universitetslov den nye lov åbnede

universiteterne op for omverdenen inviterede eksterne repræsentanter herunder repræsentanter fra erhvervs og kulturlivet inden for i universiteternes bestyrelser der skulle bygges bro imellem forskning undervisning og det omgivende samfund til klar fordel for alle parter

lovændringen var nødvendig for at sikre en mere langsigtet og strategisk ledelse af landets universiteter og et bedre samarbejde med det omgivende samfund og erhvervsliv

mere målrettede og professionelle beslutningsprocesser frem for beslutningsprocesser præget af magtkampe og dårlige kompromiser som den tidligere ledelsesstruktur desværre var alt for præget af

i dag glemmer når de ønsker sig tilbage

men loven har naturligvis ikke været fejlfri når man går nye veje viser der sig ting som man ikke havde tænkt over i lovprocessen og man må lære af de fejl man har begået efter gennemførelsen af den nye universitetslov blev der rejst kritik

for det andet af forskernes og universiteternes forskningsfrihed

i forbindelse med universiteternes samarbejde med udenlandske universiteter om fælles uddannelsesforløb i

to tusind og seks tog socialdemokratiet derfor initiativ til at foreslå en fremrykning af evalueringen af universitetsloven socialdemokratiet var særlig optaget af at styrke forskningsfriheden de

og de studerendes indflydelse samt universiteternes internationale samarbejde og endelig

enkle udviklingskontrakter evalueringen skulle afsluttes i to tusind og ni og et evalueringspanel skulle fremlægge sine anbefalinger til ændringer af loven som forligspart

indgået i forhandlinger med regeringspartierne vedrørende denne ændring af universitetsloven

imødekommer store dele af den rejste kritik fra studerende ansatte og universiteternes bestyrelser

klare opfattelse at vi styrker og forbedrer universitetsloven betydeligt

præciseres det at det videnskabelige personale ikke over længere tid må pålægges opgaver i hele deres arbejdstid således at de reelt fratages deres forskningsfrihed loven slår tydeligt fast at bestyrelser skal sikre at der sker medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger

og lægger flere steder op til at det er det enkelte universitet der skal finde egne løsninger på de konkrete problemstillinger lovforslaget styrker universiteternes muligheder for at samarbejde internationalt om uddannelser og det bliver muligt at gøre et ophold i udlandet obligatorisk

som en del af lovforslaget har vi efter ønske fra landets universiteter

om en forenkling af de udviklingskontrakter der laves i samarbejde mellem videnskabsministeriet og landets universiteter

samt at ministeren kan foreslå pligtige og konkrete mål

navnlig tanken om færre mål og en styrkelse af dialogen er vi positive over

og de decentrale niveauer det må være sådan at alle mål skal kunne forsvares og have bred legitimitet også for universiteternes ansatte og studerende det må ikke blive sådan at ministeren blot gennemtrumfer sin egen smalle dagsorden

viser ordningen sig at udvikle sig i uheldig retning er vi i s villige til at kigge på forslaget igen og ændre det

og vi har fået mulighed for en slags genforhandlingsret fra begge sider hvis forudsætningerne ændrer sig væsentligt

udsigtsløst jeg vil spørge herre jesper langballe om en enkelt lille ting

sig hvad der sker med et universitet som ikke indgår nogen kontrakt med ministeren altså hvem bestemmer

jesper langballe at et system som har gjort

pengene er fosset fra undervisning og

trænge til at tale med nogle mennesker der ikke deler alle hans egne fordomme

at vi skal undersøge hvordan det kan gå til at når man vil afskaffe bureaukrati får man mere bureaukrati

til mindre bureaukrati en ledelse skal jo

i

det er ikke nogen hemmelighed at sf var imod universitetsloven tilbage i to tusind og tre det var vi fordi der var en række problemer med loven

i sin oprindelige form loven virkede uigennemtænkt og desværre må vi nu sige at

hånd om alle de centrale problemer ved universitetsloven men omvendt vil jeg også

gerne kvittere for at der faktisk er nogle positive elementer i det man lægger frem

nogle ting vi godt kunne ønske bedre

gøre det lettere for de studerende at læse i udlandet det er

vi mener også at lovændringen tager et skridt i den rigtige retning med hensyn til forskningsfrihed det er glædeligt at man nu langt om længe må

afskaffer det der hedder § sytten stykke to således at det videnskabelige personale ikke kan pålægges et bestemt stykke arbejde over længere tid

lille skridt i den rigtige retning men vi havde dog gerne set at der var en mere positiv definition af forskningsfrihedsbegrebet således at vi ikke kunne pålægge medarbejdere

langt om længe får afskaffet § sytten stykke to

en sten i skoen for mange i universitetsverdenen

lovforslaget på den ene side tager et lille skridt fremad for at styrke forskningsfriheden tager det også på den anden side et større skridt i den modsatte retning i forhold til udviklingskontrakterne for med den her lovændring får ministeren beføjelse til direkte at pålægge universiteterne opgaver vi går altså fra en situation

altså gøre ministeren i stand til direkte at diktere hvilke arbejdsopgaver universiteterne skal have det understøtter ikke forskningsfriheden og det understøtter understøtter

dialogbaserede samarbejde vi ønsker ikke en udvikling

reduceres til en betjeningsenhed men derimod at universiteterne bliver en dynamisk institution som kan agere

medspil med ministeren og den til enhver tid siddende regering og administrative organer vi kender jo allerede konsekvenserne ved den detailstyring som man også har set dårlige eksempler på

det viste sig at der fra to tusind og fem til to tusind og ni

således brugte man i to tusind og ni en

ekstra på de administrative områder i forhold til to tusind og fem altså en betragtelig stigning den detailstyring og den ledelsesstruktur som regeringen har pålagt universiteterne har givet administrationen

og det er efter vores opfattelse ikke hensigtsmæssigt at vi har semestre på tolv uger samtidig med at vi ser at de administrative udgifter eksploderer i forlængelse

også bekymret for udviklingskontrakterne som jeg også tidligere var inde på og blandt andet københavns universitet har kaldt dem for asymmetriske i sf

vi ikke bange for at give politiske pejlemærker men det er og bliver uigennemtænkt

hvad der har med universiteterne at gøre politisk som nævnt indledningsvis var sf imod universitetsloven i to tusind og tre det var vi ikke mindst fordi loven trækker en selskabsmodel ned over universiteterne vel at mærke en relativt primitiv selskabsmodel for i egentlige selskaber er der trods alt en generalforsamling af aktionærer der kan danne modvægt til ledelsen

sådan modvægt til magtkoncentration findes jo ikke i regeringens model

en dårlig måde at organisere universiteterne på universiteterne skal ikke have en selskabsmodel

organisationer der er baseret på faglighed og på dialog der kan ikke sættes lighedstegn mellem universiteter og en privat virksomhed lad mig derfor sige det helt klart

ikke allergiske over for ledelse i sf men vi mener ikke at topstyring giver en hensigtsmæssig form for forskningsbaseret ledelse og dermed heller ikke det bedste grundlag for forskningsarbejde topstyring fremmer ikke

topstyring får vi kun mere af med den her lovændring for det mest problematiske er jo at magten i den grad centraliseres omkring rektor rektor får med det her lovforslag i princippet status som enevældig vi så gerne at der var en checks and balance på universiteterne således at der var en decideret balance til rektors magt sagt på en anden måde præsenteres

penkowasagen som jo kører netop nu er et glimrende eksempel på faren ved en centralisering af magten som mange påpeger handler denne sag i bund og grund om at universiteternes faglighed blev overhørt af deres ledelse der formuleres dog og det er positivt en hensigt om at sikre medbestemmelse til medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger

ministeren skal ganske vist evaluere efter tre år men det er ikke sikkert at forskere og studerende inddrages i denne evaluering vi havde gerne set en anden model vi havde gerne set en styrkelse af akademisk råd der ville sikre en mere fagligt kvalificeret beslutningsproces vi håber at de problemer som vi har fremhævet her og vi også tager med i udvalgsarbejdet kan

skal sikre de bedste rammer for vores universiteter da det er her vi skal satse

at takke forligspartierne for et godt og konstruktivt samarbejde i forligskredsen ligeledes vil jeg også rette en tak til dem der har bidraget til processen med mange og gode høringssvar

i samfundets største interesse at vi i danmark har universiteter der opererer på niveau med de bedste universiteter internationalt danmark har brug for universiteter der tiltrækker dygtige forskere universiteter der uddanner kandidater hvis kompetencer imødekommer samfundets og erhvervslivets behov og universiteter hvis uddannelser

for et godt og konstruktivt samarbejde i forligskredsen ligeledes vil jeg også godt rette en tak til dem der har bidraget til processen med mange og gode høringssvar det er i samfundets største interesse at vi i danmark har universiteter der opererer på niveau med de bedste universiteter internationalt danmark har brug for universiteter

dygtige forskere universiteter der uddanner kandidater hvis kompetencer imødekommer samfundets og erhvervslivets behov og universiteter hvis uddannelser og

er innovative men som også selv opererer innovativt på alle ledelsesniveauer med dette lovforslag lovforslag skaber vi nogle ledelsesmæssige og økonomiske forbedringer for universiteterne vi giver universiteterne en højere grad af selvbestemmelse mere frihed men frihed under ansvar blandt nogle af initiativerne i

kan nævnes at vi lemper reglerne for nedsættelse af de akademiske råd at vi tager initiativ til at sikre at det videnskabelige personale reelt har tiden til at udøve deres forskningsfrihed i arbejdstiden at vi styrker udviklingskontrakterne med færre og mere præcise mål at vi gør det meget enklere for universiteterne at sende studerende til udlandet for at gennemføre hele eller dele af uddannelsen i udlandet

flere krav til det organisatoriske arbejde og øger frihedsgraden for ledelsen på universiteterne alle disse ting tror vi

til en mere strategisk ledelse af universiteterne ligesom vi tror og i den grad håber at de vil bidrage til at flere og flere kandidater får international erfaring med sig videre i deres studie og arbejdsliv specielt de elementer i lovforslaget som omhandler det internationale mener vi er meget vigtige globaliseringen gør det nødvendigt for universiteterne at have samarbejder på tværs af landegrænser og erhvervslivet efterspørger kandidater der kan forstå

operere i en globaliseret verden vi lægger derfor fortsat vægt på at sikre en høj kvalitet af de dele der foregår i udlandet ligesom der også bliver krav om at universiteterne grundigt vejleder de studerende som begiver sig ud i verden selv om vi nu øger ledelsens frihed er der en klar forventning om fortsat medbestemmelse og medinddragelse af både medarbejdere og studerende universiteterne vi vil naturligvis løbende evaluere om disse frihedsgrader forvaltes ret

overbeviste om at både universiteternes ledelser medarbejdere og studerende vil tage positivt imod disse forbedringer og forenklinger

at jeg synes at der er sket gode forbedringer i forhold til den gældende lov

bruge min taletid her på at nævne fordi der også ligger en slags spørgsmål i det det vi kan konstatere er at den såkaldte enstrengede ledelse det vil sige at al magten udgår fra rektor er fastholdt det forekommer at være noget ideologisk lidt meget måske endda og derfor har jeg et konkret spørgsmål

universiteterne i form af at de selv kan lave deres vedtægter som ministeren godt nok skal godkende men alligevel og

organer som er sammensat af medarbejdere og studerende så de ikke kun har udtaleret og

således at begreber som medbestemmelse og medinddragelse faktisk også

centrale spørgsmål fra det radikale venstre

del af lovforslaget

men færre end det har været praksis indtil nu

instrument fordi den frihed der i øvrigt tales om og lovgives for i et vist omfang

skævt smil jævnfør et åbent samråd i formiddag for meget detailregulering så derfor spørger jeg ministeren hvad er tanken med det

til gengæld synes vi at det er en rigtig god løsning der er

udpegningsorgan i forbindelse med af bestyrelsesmedlemmer

fint at

hvor det bliver lettere for universiteterne

samarbejdet omkring uddannelse internationalt på forskellig vis

er fundet en egentlig god finansieringsløsning og derfor er det tredje spørgsmål til ministeren

i vejen med at bruge erasmus mundus modellen til studerende

to på et universitet i udlandet men ikke inden for erasmus mundus konceptet

det vil vi egentlig gerne vide for det synes vi da ville være en meget logisk ting at gøre

selvejet ikke bruges mere offensivt i forhold til universiteterne at de ikke får større muligheder for at bruge selvejet til større økonomisk

kunne forestille sig at regeringen sagde ja ja vi tager det op igen om tre

at lave nogle ændringer der som giver en større handlefrihed en større

at træffe nogle beslutninger af økonomisk karakter det kunne man jo så lave nogle rammer for i givet fald

til allersidst vil jeg sige i relation til den

på universiteterne og overraskelsen over

taxametre og det har vi gjort med en bemærkning om at vi

denne forøgelse også bliver omsat til øget undervisning

universiteterne ikke har vidst

er foregået så vidt man tro på dagspressen

det tyder jo på

fyrre år før den tid var ingen i tvivl det tog professorerne professorerne sig af selv om ingen i dag kan huske det endte det med at være et rigtig rigtig dårligt system

bryde med den erkendelse som ellers havde været ganske udbredt nemlig at vel er demokrati et temmelig besværligt dårligt og nærmest umuligt styringssystem

vist sig at være dårligere så er det jo gået som enhver kan se

fået professionel ledelse og professionelle ledere som på udmærket og eksemplarisk vis har evnet

flytte ressourcer fra undervisning og forskning ind i administrationen

stor udstrækning også ned i ledernes egne lommer

fordi fokus er kommet

og ledelsernes interesse det har så fået den konsekvens

inde til at rokke lidt ved båden og universiteternes ret til selv at bestemme

også svært ikke at sidde tilbage med en mistanke om at hvis man

haft et system hvor disse budgetter skulle vedtages

havde det været vanskeligere at flytte pengene væk fra undervisning og forskning

det system der blev indført for at universiteterne skulle gøre sig fortjent til større selvstændighed og

et system der er baseret på professionel ledelse

at forholde sig til de beslutninger der

er endt i den situation at ingen af de tre partier som står bag den aftale som bærer det her

med nogen synderlig overbevisning i stemmen kan sige at

har fundet løsningen på den udfordring som vi står over for tværtimod er næsten det bedste

for både venstre og socialdemokraterne var vigtigt at understrege

en lille smule mangel på

selvtillid og beslutsomhed når

derfor at man også ender i den lidt besynderlige situation at

talt meget om medbestemmelse til studerende og

at rektor skal have mere magt det skal være sådan at al magt uddelegeres af rektor så siger man at bestyrelsen skal

at det nok ikke er gået helt så godt

direkte kan fastsættes pligtige mål altså

universiteterne skal gøre og der er jo ingen sikkerhed for

en til enhver tid siddende minister kan finde på og jeg frygter at fantasien hvad det angår kan blive ganske

derfor vil vi i forbindelse med andenbehandlingen stille en række konkrete ændringsforslag der mere udfoldet vil sikre

medbestemmelse til studerende og medarbejdere som mere udfoldet vil sikre universiteterne selvstændighed og som også vil sikre det som fru marianne jelved var inde på

clausen fordi herre per clausen kunne konkludere

universitetsloven for at der

synes jeg at herre per clausen skulle have

og forenklinger i universitetsloven med det der ligger her ikke det samme som

har det indhold at der er nogle forbedringer

det er noget af det der er vores store bekymring at vi har set en

over en milliard kroner ekstra

ministeren ikke medgive at det er et problem og at vi skal sikre

på et senere møde tror jeg men ud over det

jeg bare gerne høre om ministeren ikke også er enig i jeg synes

der er en udfordring i at sikre en vis

glimrende på nogle universiteter men der er også nogle universiteter hvor man må sige

i bemærkningerne til lovforslaget når det endelig skal implementeres måske kan komme med en præcisering af at man skal have oprettet akademiske råd og

ministeren siger at universiteterne får mulighed for selv at lave deres vedtægter og selv bestemme hvordan de skal inddrage medarbejdere og studerende i beslutningsprocesserne

faktisk vil give kollegiale organer mulighed for at

det uden for den frihedsramme som

skal holde jer til det vi kalder den enstrengede model det er forudsætningen for at

og dermed er forhandlingen sluttet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

og det er videnskabsministeren der måske lige skal have andre papirer med

så må sige murenes tykkelse det står der om i beslutningsforslaget men det er jo ikke et nyt trick i politik at

ministeren om pointen i hendes indlæg i grunden er at

kan forvente at der fra statens side bliver taget nogen initiativer inden for en overskuelig årrække som kan sikre

at fravige det man kunne dengang

dækning i danmark så havde man stadig

over at når videnskabsministeren i dag i en række aviser

initiativer der sikrer en større dækning af mobiltelefonnettet i danmark

det rene sludder hun vil intet foretage sig

over til ordførerrækken og den første ordfører

vigtigt for danskerne

er også positivt at vi i danmark vel har verdens bedst udbyggede mobilnet men for de borgere der oplever dårlige eller manglende signaler er det jo selvfølgelig en ringe trøst

i venstre også optaget af at vi sikrer optimale vilkår for en fortsat udbygning af mobilnettet i danmark så dækningen øges endnu mere for venstre er et mål om hundrede procent mobildækning i danmark

helt naturligt gennem en markedsbaseret og teknologineutral strategi har vi sikret at telebranchen har investeret massivt i udbygning af mobilnettet i danmark

konkurrenceparameter at kunne give bedst mulig dækning resultatet ser vi med en dækning hvor vi ligger meget meget højt forlader vi derimod den markedsbaserede tilgang og i stedet begynder med eksempelvis statsstøtte

forsvinde med ét slag hvorfor dog sætte nye master

til opgaven nej statsstøtte

fortsat udbygning vil gøre større skade end gavn i stedet handler det om at vi sikrer rammerne for at det fortsat er attraktivt at udbygge mobilnettet i danmark og det handler om en række ting

og dermed dele både master og sendeudstyr og alene gennem softwareløsninger have fuld råderet over eget net står også centralt

øget netværksdeling og knasterne herfor skulle være ryddet af vejen men jeg vil da gerne sige fra venstres side skal være helt klart at måtte der fortsat være knaster

medvirker vi naturligvis gerne til at fjerne disse

dele sendeudstyr sikrer vi

at for teleselskaberne vil en investering i sendeudstyr i tyndere befolkede egne blive rentabel når udgifterne eksempelvis kan deles mellem fire selskaber i stedet

ét selskab ministeren nævnte i sin tale også muligheden for at kommuner og andre

efterspørge en god mobildækning

indkøb af mobiltelefoni for derigennem at presse på for udbygning af mobilnettet ved at bruge den magt som

kommune har når den indkøber telefoni så kan kommunen bruge et fuldt

dækningskrav som parameter i sin indkøbspolitik og dermed gennem sin efterspørgsel fremme fuld mobildækning i danmark når vi ser på teleselskabernes udbygningsplaner for de kommende år

planlagte antenner og sendeudstyr på vej i hele landet det viser med al tydelighed at der fortsat sker en udbygning og udrulning

i venstre vil vi bekæmpe de sorte pletter på danmarkskortet for mobildækning og de fortsatte udbygningsplaner viser at den tilgang som vi bredt i teleforligskredsen siden nitten ni og halvfems

mobildækning i danmark til gavn for hele befolkningen vi har tidligere i teleforligskredsen suppleret den markedsbaserede tilgang ved at stille forskellige dækningskrav til forskellige frekvenser til mobiltelefoni og til mobilt bredbånd forskellige frekvenser har forskellige potentialer og anvendelsesmuligheder og derfor afhænger mulighederne også fremadrettet

men at gå ind og ændre på eksisterende kontrakter og aftaler mellem staten og teleoperatøren vil kræve økonomisk kompensation

enhedslisten lige havde tænkt sig at finansiere den regning melder det foreliggende beslutningsforslag jo intet om men det kan vel ikke

dækningskrav indendørs være en teknisk umulighed hvis signalerne fra mobilmasterne skal kunne trænge

vil vi næsten alle sammen skulle have vores egen sendemast

men målet om at vi får øget øget mobildækning er

helt enige i og det er sådan set det der er den politik som vi fører i venstre og som vi i samarbejdet i forligskredsen er med til at fremme

men som som jeg sagde i venstre at vi sikrer en fuld mobildækning i danmark

det skal fortsat være på en markedsbaseret og teknologineutral tilgang men vi er i venstre også klar til at vi kan stille dækningskrav i forbindelse med kommende frekvensauktioner og tilladelser således

det er helt umuligt

dækning bliver udrullet ved hjælp af de forskellige

par år derudover kommer vi jo til at skulle forholde os til forskellige frekvenser

det er oplagt at vi her her indtænker muligheden for at stille nogle

den tilgang vi har haft

en markedsbaseret

mobilt bredbånd som elro fra randers har købt

der stillet et dækningskrav på mobilt bredbånd i udvalgte postnumre det har været med til at sikre at vi

mobiltelefoni men jo også på mobilt bredbånd

stå ved han heller ikke hvad der foregår altså

i landdistrikterne som siger at udrulningen er stoppet

forsøger to ting på én gang som lidt i modsætning til hinanden nemlig på den ene side at love at der nok skal komme fuld dækning

i forslaget fra to tusind og tolv bør alle danskere have mulighed for at bruge mobiltelefon hvor som helst i danmark også

er en teknisk umulighed hvis vi ønsker at

vi skal have isolering i vores huse og at vi

blive bekymret for hvordan fuglene kommer til at se ud når de har været for tæt på en mast altså hvis sendestyrken skal skrues så eksorbitant op som som sådan et forslag vil kræve og det

er indbegrebet af en teknisk umulighed

altid være med til at diskutere om der er udvalgte områder hvor vi skal stille særlige krav det har vi

det mobile bredbånd hvilket har ført til at vi har fået sikret bredbåndsdækning i bestemte postnumre i danmark hvor der ellers ikke har været adgang til bredbånd

opgaven bliver at undgå mobilhuller der hvor der ikke

intentioner der ligger bag enhedslistens forslag deler vi på mange måder men vi mener

for derved at spænde teleselskaberne for den vogn

få hele danmark dækket ordentligt

i folketinget netop behandlet den reviderede telelovgivning og i den forbindelse synes jeg

værd at holde øje med når man har den her ambition

af master hvor meget kan de bidrage til at løse problemerne et

at holde øje med derudover

tilladelse til at sætte en antenne op på en eksisterende mast der er det her med fælles udnyttelse af master at kommuner kan stille krav om fælles udnyttelse af master er kommunernes nye mulighed for at påbyde selskaberne fælles udnyttelse udnyttelse af ledningsnet rør og så videre der kan stilles krav

selskaberne om dækning når der indgås købsaftaler

der ville sikre dækning til hjemmeplejens kommunikation i hele kommunen netværksdeling har også været nævnt skal vi sikre at vi

fra christiansborgs side stiller større og større krav

til noget skal vi jo holde øje med det

hvor langt er vi nået med masteudbygningen hvor langt er vi nået med at bruge andres master

en større dækning det er igen fordi jeg deler

de private teleselskabers opgave det er jo i virkeligheden

vi synes det er samfundets opgave at stille kravene det er samfundets opgave at sætte målene det er teleselskabernes opgave at leve op til de krav der stilles når der gives frekvenstilladelser

kommunerne har for at stille krav det vil vi tro er en god arbejdsdeling konsekvensen af mit synspunkt er også

jeg her har nævnt ikke fører til at

kan stille nye krav til branchen eksempelvis siger branchen allerede i dag at ni og halvfems

af befolkningen er dækket

hvor telefonen ryger ud og hvor der ikke er dækning

vi på et tidspunkt kunne få en lidt bredere tilgang og prøve at få

til at vurdere hvor bredt der dækkes

jeg vil ikke på nogen måde lægge

jeg skal bare sige at hvis der sidder nogen og får den idé at det her

da er en opgave som staten eller samfundet burde kaste sig over og

som de nye muligheder udvikler sig så vi når at få dækket så meget af landet

de hundrede procent på den baggrund skal jeg på vegne af socialdemokraterne meddele at vi

for hensigten med enhedslistens forslag her om at øge

i bemærkningerne spalte to allersidst at det også gælder indendørs så det er

en ganske omfattende dækning man

dækning en utilfredsstillende dækning er en stor gene for de mennesker

opnå en tilfredsstillende mobildækning

forståelse for at det er meget generende og derfor vil

til at finde nogle veje at gå

for dansk folkeparti er det lige så naturligt at man kan tale i mobiltelefon som at der er fjernsyn at se når man tænder for fjernsynet

er det også et mål for os at vi har en god mobildækning alle steder hvor mennesker færdes men

sige at selv om vi har sympati for de intentioner

som enhedslisten har lagt i beslutningsforslaget

må vi sige nej til beslutningsforslaget

enhedslisten kun tolv måneder til til regeringen til at få gennemført en hundrede procents mobildækning

hele landet det er så én ting at det måske ikke kan gå så stærkt en anden ting er hvem

et trecifret millionbeløb som det vil koste at gennemføre det hvem skal betale for det det er nok ikke

og slet ikke med den finansielle situation som staten er er i

hvor vil de så sende regningen videre hen ja den sender de jo så nok til forbrugerne i stedet for så det vil være nogle ganske betragteligt

en investering på flere hundrede millioner kroner ind igen på kort tid i stedet for tror

for kort tid siden hvilke veje man kunne gå

højere dækningskrav i fremtidige udbud

som byder på opgaven at de skal sørge for at der er en tilfredsstillende dækning i hele

sige at vi i dansk folkeparti har sympati for intentionen om at få en bedre dækning men at vi ikke kan tilslutte os

på grund af den meget korte tidshorisont der levnes til det

gennemfører den her udrulning i forbindelse med nogle krav

som forbrugerne kommer til at betale så det er vel

og de private midler kommer i sidste ende fra fra telefonbrugerne

med den gradvise udbygning af nettet som

vi lægger op til ad de veje som allerede er anvist af både regeringen og de foregående ordførere en

vil det være i mindre dryp

vil være langt mere overkommelige og acceptable for forbrugerne i stedet for

må vi gå ud fra kalkuleret med at

skal gå før vi sikrer at også de dele

men jeg må sige at jeg ikke kan svare for hvad teleforligskredsen har besluttet for den er dansk folkeparti ligesom enhedslisten ikke med i så de spørgsmål må herre

i dag rejser netop fordi der er en række

sundhedsmæssige udfordringer eller problemer

en dårlig dækning og det har vi jo set eksempler på

senest i i region midtjylland hvor der er eksempler på ambulancer som i perioder kan have problemer med at

kommunikere med det enkelte hospital

for at den sundhedsmæssige behandling og den sundhedsmæssige rådgivning fra hospitalet og fra den læge der sidder standby

det er en udfordring og derfor skal vi også have en vision om at vi på sigt får fuld dækning men det er ikke noget

set meget på linje med de tidligere ordførere i og med at vi også er forligspart

at vi ikke får udfald som i yderste konsekvens

set bare forhøre sig i sin omgangskreds eller i folketingsgrupperne eller alle mulige andre

vi alle sammen har oplevet udfald det ene eller det andet sted og derfor må vi jo også sige at det

er uholdbart at der er alt for mange udfald men jeg tror også vi alle sammen oplever gradvise forbedringer jeg kan i hvert fald selv erindre en række steder hvor jeg tidligere havde problemer og man kan bare tage togturen fra

udfald to steder nord for vejle og så et sted omkring slagelse

hullerne bliver mindre og mindre og det er jo i sig selv positivt

landkortet så der er en række udfordringer men der

at der faktisk sker noget fra

hen urealistisk det er ikke et realistisk mål at nå

på længere sigt skal have en hundrede procents udrulning

vil jeg ikke stå her og love men vi skal have en bedre dækning den bedre dækning sker jo heldigvis løbende og derfor må vi også have en vision om at vi på sigt

så godt som fuld dækning og derfor er det selvfølgelig også noget vi i forligskredsen vil følge løbende og tage med når vi nu skal se på de kommende udbud jeg er ikke enig med med dansk folkepartis ordfører som var inde på at det her

stat i givet fald skulle betale for det er faktisk sådan at når der er udbudsrunder i dag

udspecificere endnu mere således at der gradvis bliver reguleret i de krav der bliver stillet fra statslig side

forskellige frekvenser i udbud i den kommende tid så der er muligheder for at sikre en bedre og bedre dækning

så desværre

rejser en del ubesvarede spørgsmål

forhåbentlig kommer til at give svar på disse i debatten her ikke mindst

nemlig finansieringen af enhedslistens forslag vil man hæve skatterne for at få staten til at betale for dette vil man spare på skoler hjemmepleje eller offentlig transport eller vil man tvinge teleselskaberne til at sørge for denne hundrede procent dækning og dermed være skyld i

alle danskere for det vil uden tvivl være konsekvensen om end urealistisk

er det da et sympatisk forslag fra enhedslisten og jeg er sikker på at det vinder sympati uanset om man bor i det vestligste jylland det nordligste fyn eller det sydligste sjælland men vi støtter naturligvis fortsat at dette skal være markedsbaseret mobildækning er et privat anliggende og de enkelte borgere kan heldigvis frit vælge det mobilselskab der tilbyder den bedste dækning i deres område

med den lokale dækning kan man for eksempel stå sammen med andre borgere eller lade kommunerne lægge pres på teleselskaberne som ministeren nævnte i sin tale har der været flere eksempler på hvordan det har været en succes det vil være umuligt at opnå hundrede procent indendørs dækning tænk blot på flereetagers dybe parkeringskældre elevatorer i alverdens bygninger eller som ministeren nævnte i kælderen hos holger danske

også i naturskønne og fredede områder og hvad tænker et grønt parti som enhedslisten om det vil det forskønne mols bjerge

mobildækning som muligt så længe det bare sker

ligesom indendørs mobildækning aldrig kommer op på hundrede procent i danmark kommer tilslutningen til den markedsbaserede tilgang nok heller ikke op på hundrede procent her i folketingssalen men det er heldigvis tæt på de hundrede procent med begge dele vi kan derfor ikke bakke op om

tvivl om som mange også har været inde på at en hundrede

alvorlige konsekvenser for konkurrencen og for priserne og for alle de

naturligt og der er masser af ting der peger på at

ville være et helt tåbeligt krav

det konservative

der vil altid være nogle der kommer til at betale for det og uanset om det

så ville regningen blive alt for

verdens mest it parate befolkninger

udbredelse af bredbånd danskerne bruger elektroniske kommunikationsmidler

i meget stort omfang jeg tror vi er det land i europa eller i verden der

stor interesse for og et stort forbrug af elektroniske kommunikationsmidler som mobiltelefoner som er det vi diskuterer her i dag jeg tror at alle ligesom jeg har oplevet de

mobiltelefondækningen flere har tidligere

måske endda i forbindelse med præsentationerne på gruppemøderne i dag har hørt beretninger fra dele af landet hvor der er problemer med folk som ikke har dækning det er klart at det er utilfredsstillende

ikke er parat til befolkningen i den grad som man kunne ønske sig

det er så simpelt som herre per clausen og enhedslisten

med to behandlinger i folketinget kunne vedtage et beslutningsforslag og vupti så

for et teleselskab vi så ville anvende

jo er en anden tilgang det er en markedsbaseret tilgang lang række fordele blandt andet at den løbende reinvestering og vedligeholdelse foregår hos de virksomheder som leverer telefonforbindelserne

markedet fortæller os ja de siger at de lever op til kravet om at der udendørs

geografiske areal i halvanden meters højde og de siger også at ni og halvfems

procent af befolkningen har en udendørs dækning i

ikke sådan talt antallet af henvendelser op og selv i et lille land

stort antal mennesker men alligevel synes jeg det virker som om

teleselskaberne måske måske ikke

være interessant at få de her selskaber der så nøjagtigt

som i dag ikke er dækket og på den måde få klarhed over hvor det er

måske også gøre det muligt for nogle af dem der heller ikke føler sig voldsomt godt dækket at se om de er med på teleselskabernes lister eller der er nogen usikkerhed

men i stedet for at vi skal tage selskaberne på ordet og sige at når ni og halvfems

eller fælles udnyttelse af faciliteter som gør at man kan opnå fremskridt så jeg synes bestemt ikke

lade ligge det skal vi bestemt gøre noget ved men når vi har nogle aktører der siger at de leverer til ni og halvfems

procent af befolkningen og det efter mit bedste skøn ikke er befolkningens oplevelse at det er rigtigt så er det jo der vi skal sætte ind

jo dem der må levere når de har lovet at de dækker stort set hele befolkningen

jeg har ikke fået over fem tusind henvendelser men jeg har fået rigtig mange henvendelser hvor folk taler på manges vegne men det skal man jo altid være forsigtig med

set ikke havde forventet

nemlig at nu klarede vi det her med to behandlinger og så blev

vedtaget om ikke andet så ud fra den

store erfaring jeg har med at beslutningsforslag fra enhedslisten sjældent går igennem lige med det samme og hvis de endelig går igennem

har været under grundig udvalgsbehandling

visse områder og det kunne måske også være situationen her men det som jeg synes

måske havde haft en forventning om var at der var kommet sådan nogle lidt mere klare udtalelser fra ikke mindst partierne i teleforligskredsen om hvornår de forventer at have en dækning som betyder at alle danskere i udgangspunktet har mulighed for

i mobiltelefon og så kan man selvfølgelig altid sige at

også kommer til at stille krav til kvaliteten af de antenner som mobiltelefonerne har for der ved vi også at selv om man køber en meget dyr udgave

føre til forringelser men pointen er at det havde jeg faktisk forventet at der var kommet

i en række aviser i dag sådan at det havde man

man hvornår ville ske i stedet har jeg måttet høre på

set være en slags ros og tak for det men når det så følges op med en opfattelse af at jeg skulle

ønske om at forgylde teleselskaberne ved at kaste statslige midler i hovedet må jeg sige ahr

nej pointen er jo at der hvor jeg mener at vi har et problem og det er det problem vi må diskutere

at på et tidspunkt besluttede man sig altså til at det var nok med fem og halvfems procent dækning i forhold til geografien i

det var det der skulle til for at få billig mobiltelefoni i danmark sådan at man kunne prale af

kunne selvfølgelig godt som det fremføres af ringkøbings borgmester som jeg har mistænkt for at være en smule

fået en højere dækning og så kan ingen jo udelukke

betydet at jeg skulle betale lidt mere for at snakke i mobiltelefon nu men det ville have betydet at vi

som alle altid taler rigtig meget om i folketinget nemlig det der handler om at vi skal sikre at der er mulighed for at leve drive erhverv og så videre i udkantsområderne jeg vil bare sige til de meget

bemærkninger om hvor meget alt det her ville koste

at man gerne smider nogle milliarder ud til i hvert fald et løfte om en motorvej forskellige steder i jylland hvor der

tilgodese de behov man har for at stemmemaksimere det

derfor løfterne kommer umiddelbart før et valg så man altid kan give de andre skylden for at det ikke bliver til noget pointen er selvfølgelig at selv om man godt kan have det synspunkt at det her er en problemstilling og en udfordring som ikke rammer så mange mennesker

er kendsgerningen jo at for de mennesker

sker når jeg selv hver gang jeg kører syd for aalborg med toget kommer ud i et af de mobilhuller for det

kontakt med mig og det burde virke beroligende på mine omgivelser at jeg ikke i kontakt med dem

problem det er jo blevet

bent hansen og borgmesteren i ringkøbing at det handler om situationer hvor man har svært ved at komme i kontakt med alarmtjenesten det er ambulancetjenesten som også beklager sig over at have manglende mobildækning

et problem for hjemmeplejen og det kan også være et problem for erhvervslivet

rigtig godt hvis vi i fællesskab kunne være enige om at det var et

som vi ikke alene sagde at vi ville løse på længere sigt men

var i stand til at komme med et lidt mere præcist bud på

så støtter de jo alle sammen altid det de er blevet enige

nogle skal jo være lidt venlige over for enhedslisten så det er de så men ellers er man jo meget lidt modtagelig for synspunkter og kritik der kommer fra anden side men jeg håber man vil tilgive mig at jeg vil benytte udvalgsarbejdet til faktisk at bore lidt i hvornår det er man forventer at man kan sikre den her

dækning eller tæt på hundrede procent dækning hvad det er for nogle udfordringer og problemer det vil give og hvad det er det i realitetens verden kommer til at koste

ikke altid man sådan skal tro at de tilkendegivelser man får fra teleselskaberne

behøver være hundrede procent rigtige vi ved jo at når vi behandler lovgivning på teleområdet kommer der ofte meget lange høringssvar fra de forskellige teleselskaber som er meget forskellige når de skal beskrive hvad konsekvenserne vil være

forskellige interesser for så kan det godt være meget forskelligt her har de så måske den samme interesse

med fordel kunne gå ind og se på det

god og frugtbar måde at kommunerne skal prøve at løse det her i forbindelse med at de skal lave

mobiltelefoni med forskellige selskaber jeg medgiver at kommunerne i den

stå i en forholdsvis stærk forhandlingsposition og derfor måske med held kan tørre nogle af udgifterne af på teleselskabet og det vil så

andre forbrugere men alligevel

kan være en tvivlsom

det som jeg også synes kunne være rart i det videre arbejde med det her beslutningsforslag er

at finde ud af om der faktisk kunne fastlægges et tidspunkt hvor man har en forventning om at vi kan have nået den hundrede

spændende i udvalgsarbejdet er at finde ud af hvad man i grunden baserer den der beregning på

noget tyder da i hvert fald så på at der er ganske mange af dem som ikke er dækket som er stærkt ophidsede over det og bruger meget energi på at klage over

ikke afvise at der også er nogle mennesker som klager over at der ikke er nogen mobiltelefondækning i deres sommerhus

også nogle der siger at det sådan ikke umiddelbart får danmark til at fremstå som det land som herre morten østergaard netop nævnte hvor alt kører derudad når vi snakker it og telefoni når man så kommer til danmark som tysk turist og

oplever at den der sms man skal sende hjem til familien

skulle man ikke netop slukke alt det der skidt når man er på ferie og slappe af

en besked hjem og det smitter altså af på opfattelsen af danmark så det skal jeg i hvert fald håbe på at vi kan komme videre med i det videre udvalgsarbejde

erkende at

det også dækker indendørs og der må jeg nok medgive efter at have sonderet terrænet lidt hos forskellige tekniske eksperter som man kan kommunikere med med også på dette tidspunkt og også herindefra takket være at her virker forbindelserne jo

den indrømmelse vil jeg da gerne give og så kan det jo være at vi

til forslaget sluttes af med også indendøre

blevet beriget af debatten skal man jo altid glæde sig

så har gjort sig nogle overvejelser om hvad det er for nogle værktøjer

i min ordførertale for nogle helt konkrete instrumenter der kan tages i anvendelse jeg synes ikke helt at

at man skulle opnå hundrede procent

som herre per clausen taler om udløber først i to tusind og sytten to tusind og nitten jeg formoder at clausen ikke vil gå ind i en eksisterende aftale og stille nye krav

og så mangler vi altså et bud

to tusind og sytten to tusind og nitten som herre per clausen tænker på så harmonerer det i hvert fald dårligt med det som han selv har skrevet i sit beslutningsforslag

at man skal gå ind at sige at man har lavet en kontrakt og en aftale om og så må teleselskaberne komme med et

den danske stat om hvad det så skal udløse af økonomisk

at løse det i nogle forhandlinger med de teleselskaber der oprindelig fik de

den geografiske dækning der er den afgørende for

hvis det er sådan at vi kan finde en løsning der sikrer at man der hvor der

kan komme i kontakt med omverdenen ved hjælp af mobiltelefon uden at

venstre har vi siden vi overtog regeringsmagten i to tusind og et taget kampen op mod tvangsægteskaber og anden form for undertrykkelse som vi har

lovgivningsmæssigt som holdningsmæssigt den skriftlige redegørelse som ligger til grund for den her folketingsdebat viser på udmærket vis hvad der har været vk regeringens tilgangsvinkel indsatsen har gået på tre ben fokus på forebyggelse fokus på hjælp til ofrene

haft en dokumenteret effekt det var stramninger i familiesammenføringsreglerne der blev indført

sidstnævnte ud fra en betragtning om at jo ældre man er jo bedre har man mulighed for at modstå et pres fra familie og andre til at indgå et ægteskab mod sin vilje som sagt virker fire og tyve års reglen det har rockwool fonden konkluderet i en undersøgelse

færre udsættes for tvangsægteskaber og indvandrere er generelt ældre når de gifter sig end det var tilfældet i to tusind og et i to tusind var seks og fyrre procent af indvandrerkvinderne gift som tre og tyve årige mens det var nitten procent i to tusind og otte tal fra udlændingeservice understøtter dette i to tusind og et blev tre og tres procent af indvandrere

indikatorer på at fire og tyve års reglen sammen

modvirke tvangsægteskaber socialforskningsinstituttet har også lavet en undersøgelse der lægger sig op ad de samme konklusioner i venstre forstår vi derfor ikke hvorfor store dele af oppositionen ikke ønsker at bakke op om fire og

nu skyder jeg bare fra hoften men jeg gætter på

så samlede opposition ikke er samlet når det kommer

er dybt splittet i hvert fald når det kommer til fire og tyve års reglen udlændingepolitik og dermed også indsatsen mod tvangsægteskaber og anden form for undertrykkelse

lovgivningsmæssige indsats er jo blot ét af de områder der er

begrænse tvangsægteskaber og anden form for undertrykkelse der er også lavet en enorm indsats på forebyggelsessiden i forhold til hjælp til ofre i perioden fra to tusind og ni

holdningsbearbejdelse via oplysningskampagner mentorprojekter

det er midler der er afsat over satspuljen

og de mange tiltag som

et af de klare beviser er at langt flere piger og kvinder fra nydanske familier nu tør sige fra

deres familier de tør søge hjælp tør vriste sig fri af den sociale kontrol som nogle af de her kvinder fastholdes i det bekræftes jo af antallet af indberetninger til rigspolitiet i forhold til æresrelaterede forbrydelser i to tusind og seks

får hjælp via bostederne antallet af henvendelser

af kvindekrisecentre lokk

kontrol som deres familie udsætter dem for og det skyldes at vi har haft en åben og ærlig offentlig debat

at problemet med tvangsægteskaber og anden undertrykkelse langtfra er løst den nuværende indsats skal videreudvikles og udvides i venstre vil vi ikke være med til at acceptere at unge kvinder eller unge mænd uanset tro etnicitet eller kulturel baggrund tvinges ind i ægteskaber mod deres vilje eller fastholdes i social kontrol

og mødte andre indvandrerpiger som sagde at piger med danske kærester er to ting som jeg ikke vil referere fra folketingets talerstol

citatet jeg havde en irakisk kæreste vi måtte altid mødes i skjul ved en lille

de ikke acceptere at jeg kommer sammen med den jeg elsker

i moskeen ville undgå mine forældre og mine onkler ville ikke besøge os mine forældre ville ikke acceptere

mest fordi han er shia muslim mens vi er sunnier men jeg tror heller ikke at de vil acceptere en egypter de vil helst kun have en palæstinenser fra libanon hvor de selv kommer fra

også haft en dansk kæreste vi mødtes altid hos

min mor fordi jeg ikke kunne holde det inde længere hun sagde at

ikke stole på nogen jeg gik for nogle år siden

og mine forældre fik det at vide med det samme min lillesøster på elleve har sagt til mig at når hun bliver stor vil hun gifte sig med en dansker det er ligesom mig svarede jeg velkommen i klubben

blevet forlovet med en palæstinenser fra libanon

har mødt over facebook han arbejder i

man får frihed i ægteskabet som det er nu

ikke klæde mig som jeg vil i dag må jeg ikke bare tage en kort kjole på når man er gift er man mandens ansvar og så vil ingen blande sig

spurgt mine forældre hvorfor jeg kan klæde mig som jeg

det normalt der lægger ingen mærke til det jeg drømmer om at leve et liv som danske piger

ud og rejse og bo alene jeg gentager lige det sidste jeg drømmer om at leve et liv som danske piger

ud og rejse og bo alene

selv her anno to tusind og elleve er der nogle familier der fastholder deres børn i en ekstrem form for social kontrol

her blot eksempler og for flertallet af de indvandrere og nydanske familier der bor og lever i danmark er det heldigvis ikke

for størstedelen er ganske velintegrerede men for et mindretal piger og unge kvinder og måske også unge mænd er det desværre ikke virkeligheden

for at bekæmpe tvangsægteskaber og undertrykkelse derfor er vi i venstre også tilfredse med at regeringen vil udarbejde en national strategi

et af de problemer som en ny strategi bør sætte fokus på er at der åbenbart er et stigende problem i forhold til teenageægteskaber hvor ganske unge indvandrerpiger via en religiøs forkyndelse

nogle indvandrerpiger udsættes for i den forbindelse ønsker vi i venstre

få undersøgt muligheden for at straffe de religiøse forkyndere som

teenageægteskaber ligesom man

religiøse forkynderes indberetningspligt i forhold til børn og unge når de udsættes for svigt et af de lovgivningsmæssige tiltag

modvirke tvangsægteskaber og undertrykkelse er det nye pointsystem som integrationsministeren fremsætter

vente sig til en familiesammenføring der stilles fornuftige kvalifikationskrav til familiesammenførte såsom uddannelse erhvervserfaring eller sprogkundskaber kvalifikationskrav

kravene til herboende udlændinge for at man kan få en familiesammenføring for

kædeindvandring og mulighederne for

den nuværende indsats mod tvangsægteskaber og anden undertrykkelse med fire og tyve års reglen som omdrejningspunkt har virket

og tvinges ind i ægteskaber for det sker

efterretning jeg skal også på vegne af den konservative ordfører herre naser khader der desværre ikke kan være til stede her i salen sige

karsten lauritzen henviser så til rockwool fonden jeg erkender at min erindring ikke altid er hvad

karsten lauritzen referere hvad det er rockwool fonden siger

kunne tænke sig jeg har det samme problem selv om jeg

bliver gift er steget det var også det

af de ægteskaber der blev indgået om sommeren foregik på den måde at man rejste til hjemlandet og så blev indgået et ægteskab det kunne

en effekt socialforskningsinstituttets undersøgelse

en interviewundersøgelse hvor der er en hel del piger og kvinder der siger at det er fire og tyve års reglen der har været med til at hjælpe dem ud af den undertrykkelse og det

fire og tyve års reglen men det er kun fordi jeg erindrer rockwool fondens og sfis undersøgelse på en anden måde end den venstres ordfører gør rede for det er rigtigt at ægteskabsmønstrene har ændret sig

at vi ser en stigning

af unge der henvender sig til krisecentrene

karsten lauritzen ikke også at det er en bemærkelsesværdig stigning

mange flere

udtryk udtryk for at der er kommet flere tvangsægteskaber det er blot udtryk for at den debat vi har haft som det radikale venstre mig bekendt har kritiseret for at være for hård i tonen

et flertal i folketingssalen har gjort at flere og flere unge kvinder ved at hvis de kan vriste sig fri af den sociale kontrol deres familier

de relevante myndigheder det tror jeg at de stigende indberetninger er udtryk for

i højere grad end vi gør i dag effektivt kan bekæmpe tvangsægteskaber

det vi gør i dag er slet ikke nok men fire og tyve års reglen

tilknytningskravet og den faste og fair udlændinge og integrationspolitik er noget der er med til at forhindre og bekæmpe tvangsægteskaber

om det går den rigtige vej for

årsagen til det stigende antal henvendelser er det mere viden

problemerne er større så det

går ind for det der i redegørelsen kaldes for en national strategi hvad har så forandret sig siden den fjerde maj sidste år

oppositionens beslutningsforslag at der

grundlag for at gøre noget mere end det der var i gang hvad er der sket af negativt

fjerde maj sidste år

her i salen og det vil jeg vende tilbage til i min ordførertale

er omkring fire og tyve års reglen når vi kigger på hvad rockwool fonden har sagt

folk gifter sig senere men til gengæld får vi mange flere under fire og tyve år der søger

balancen er på antallet af unge der kommer til danmark nogle har en anden begrundelse end de havde for nogle år siden det er korrekt at familiesammenføringsmønsteret har ændret på alderskriteriet men det hindrer jo ikke at vi så får andre unge der bare finder en anden begrundelse for

under den tidligere regering og der er en af kvinderne der

videnskabeligt men det er trods alt en kvinde

som har været i et tvangsægteskab

en øjenvidneberetning om at tilknytningskravet og fire og tyve års reglen

forhindret af fire og tyve års reglen vi ved heller ikke som fru marianne jelved var inde på hvor mange der

malmø så der er rigtig mange ting vi ikke

tvangsægteskaber men vi ved jo også at der er en del mennesker der på grund af fire og tyve års reglen tilknytningskravet og de andre ting

om frihed

har lavet fire og tyve års reglen og tilknytningskravet med henblik på at forhindre tvangsægteskaber

indvandrerkvinder

til ikke at blive tvunget ind i et

rockwool fondens og socialforskningsinstituttets

tvangsægteskaber blandt andet fordi en af de ting

af de mange forslag som oppositionen og andre er kommet med

jeg skal bare høre om jeg forstår det rigtigt venstre

man ved ikke om det forhindrer at nogle bliver tvunget

at man forsøger at regulere indvandringen

ønsker at det skal være fuldstændig frit

og stram udlændinge og integrationspolitik der var med til at forhindre tvangsægteskaber så havde vi fri indvandring i danmark med det resultat at enormt mange kvinder ville blive tvunget ind i et ægteskab og fastholdt i en situation med social kontrol

hvad man skulle gøre i stedet for den indsats

ordførerens frihedsbegreb

hører lidt ordføreren sige at fire og tyve års reglen betyder stop for tvangsægteskaber og også

den i sig selv forhindrer tvangsægteskaber

tvang og ikketvang og den afvejning af

der viser hvor mange af de her ægteskaber

spørgsmålet om en afvejning af den frihed

det er en beskyttelse der sker på bekostning af eller til besvær for andre det kan man godt men i venstre nu indtaget det synspunkt at vi ikke vil være med til at have en udlændinge og integrationspolitik som den enhedslisten

indvandring og hvor man får et system som

og gøre det lettere for de familier som ønsker at

deres børn ind i et tvangsægteskab og fastholder dem i

en situation med social kontrol det vil vi ikke være med til i venstre det er alt andet end liberal politik

den redegørelse der er kommet fra ministeren her

temmelig mange andre ting end fire og tyve års reglen

for at beskytte de her unge kvinder og formentlig også

men det er sket mindst lige så meget på regeringens initiativ som på oppositionens jeg glæder mig til at høre de præcise svar

ny integrationsaftale om pointsystemet som socialdemokratiet og sf har lavet

at lave ét system for dem over fire og tyve år og ét system for dem under på trods af

i folketingssalen det viser med al tydelighed hvordan

en debat om tvangsægteskaber og æresrelateret kriminalitet det var med baggrund i et

sf enhedslisten og socialdemokraterne om en samlet indsats mod tvangsægteskaber og æresrelateret kriminalitet forslaget fik nogle pæne ord med ord med fra regeringen

oppositionen faktisk gik så langt i nogle af forslagene at det blev kaldt for systemtvang og vi blev direkte spurgt om vi ville erstatte familietvang med systemtvang det var bare en gentagelse til ære for venstres ordfører

vi kom med sidste forår

har baggrund i ministerens redegørelse om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse en firesiders redegørelse der ridser status op

af disse mange unges helt uacceptable forhold jeg håber at vi i dag får en debat om forbedringer af situationen og ikke kun en debat hvor vi skyder hinandens politik ned for det er situationen nemlig for alvorlig til der arrangeres åbenbart fortsat

var der i medierne fokus på de såkaldte teenagevielser jeg vil ikke kalde det for ægteskaber

lokkes til en samlivskontrakt

jeg tror vi skal passe på med herinde at kalde det for ægteskaber for det er

og det er handlinger som moralsk og økonomisk binder unge i et samlivsforhold de slet ikke kan gennemskue eller komme fri af så der er god grund til ikke kun at prale med hvad vi har gjort og hvad vi kan

succes med der er grund til at stille skarpt på

at stoppe disse overgreb og kender vi i det hele taget hele sandheden eller hvor meget værre står det til end det vi kan se

stigende antal henvendelser

er udtryk for at der er flere der ved noget eller

i nød og har behov for hjælp så vi mangler en sammenhæng og en analyse

det hænger sammen da jeg læste

kortlægningen fra december sidste år blev jeg faktisk meget trist og i dårligt humør og

tal op fra talerstolen men modsat

det jo også her vi har en chance for at fortælle befolkningen og andre hvor galt det står til

på otte måneder at være over seks hundrede og tres på de beskyttede boformer

vi har og hvor kun kvinder kan komme er der sket en stigning så der sidste år på otte måneder var hundrede og en og halvtreds kvinder

ikke kalde en forbedring det er godt kvinderne kommer

kigger på den registrering politiet har

en hundrede og syv og tres sager når vi registrerer meget mere er det så fordi vi

er det fordi vi har givet bedre information eller er det faktisk er en stigning i antallet af overgreb vi

og derfor er det vigtigt at vi får det drøftet og det er vigtigt at vi her fra talerstolen får sagt fra over for den undertrykkelse der sker

dække af religion tradition og kulturmønster

og dansk lovgivning skal ikke undertrykkes

tvinge folk til integration men vi kan i hvert fald oplyse folk så godt om reglerne at de

gøre modstand indefra jeg tror vi kan tolke nogle at tallene

men det er jo lidt sent at sige fra hvis de først er

der traumatiserer dem vi skal nå igennem før der sker skader på de unge og før nogen

strategi for en fremadrettet indsats jeg vil så bare gerne kraftigt appellere til at alle partier involveres i forhandlingerne om den strategi at det ikke er en strategi

tegnes og skrives i et lukket rum

gerne alle sammen være med til at implementere den og være med til at forsvare den så kan det måske også være meget godt at regeringsordførerne lige repeterer lidt hvad det egentlig var der blev sagt her i salen

national strategi så det kan jo være at det hvis vi får en ordentlig tone i udlændingedebatten at vi er mere enige end uenige om hvordan vi kan løse bare nogle af de problemer der er

om overholdelse af landets love og sikring af at mere viden når ud til dem det handler om også mens de er så unge at de ikke er i fare for at blive tvangsviet for når vi ser

tænkt på at vi skulle ud med information

i en tidlig alder nede i pubertetsalderen og måske endda

og ikke skal lokkes til noget for vi skal have vendt udviklingen og vi skal modarbejde den undertrykkelse og den traumatisering der følger i kølvandet på tvangsægteskaber og andre undertrykkelsesformer

i danske religiøse miljøer eller det sker i etnisk kulturelle miljøer det er jo lige slemt for dem det går ud over uanset hvilket motiv deres forældre har haft til at tvinge dem til et

mere samarbejde i stedet for at slå på hinanden

en undersøgelse af parallelsamfund et afsnit i aftalen

hvor der blandt andet står dertil kommer at der synes at være områder hvor loven tages i egen hånd hvor vidner trues til ikke at anmelde forbrydelser til politiet hvor kvinder udsættes for social kontrol og hvor der aftales sanktioner og straf uden om de danske myndigheder aftaleparterne er enige om at iværksætte en undersøgelse der skal afdække omfanget af

og

undersøgelser i udlændingepakken men der er jo så også andre ting i udlændingepakken som vi siger nej tak til

vi siger nej tak til at få undersøgt nogle faktuelle vilkår

socialdemokratiet vil gøre anderledes

de punkter som ministeren nu har skrevet her

der står dér at regeringen vil udarbejde en national strategi

de fylder en hel spalte ud af de otte spalter

med den pågældende lovgivning og var understøttet af

ikke nødvendigt for regeringen at foreslå en ny national strategi så det er et spørgsmål om at beskrive problemerne på på to forskellige måder jeg kan genkende nogle

satspuljen ikke er tilstrækkeligt så jeg glæder mig også til at man fra regeringens side

de forskellige indsatsområder at få

årvågne og at få uddannet kommunens personale så de bliver

snævert kun at tale om tvangsægteskaber

ligger under lignende undertrykkelse så det er der vi skal ind og brede viften ud

vi stor vægt på at bekæmpe tvangsægteskaber og undertrykkelse af mænd og kvinder drenge og piger i

af udlændingepolitikken mere præcist regelsættet vedrørende familiesammenføring

have det formål at begrænse den problematiske indvandring til danmark og sikre at indvandrere bidrager også har det klare formål at begrænse tvangsægteskaber faktisk hænger tingene langt vejen sammen

med at denne undertrykkelse er forbundet med den muslimske indvandring til landet heldigvis er denne indvandring takket være stramningerne i asyl og familiesammenføringsreglerne mindre end den var før to tusind og et

de unge piger langt bedre forudsætninger og muligheder for at bryde ud af familiens jerngreb og det er glædeligt

som af flere tit udråbes til at være det ondeste af det ondeste når det handler om indsatsen over for muslimske unge rent faktisk har været med til at tage ansvar i en periode hvor for eksempel flere og flere unge indvandrerpiger tager en uddannelse

også på en række områder er positiv fremgang at spore hos nogle af drengene

er kommet i arbejde siden to tusind og et alt dette har ikke umiddelbart noget med tvangsægteskaber at gøre men kradser man lidt i overfladen

hænger tingene sammen har man taget en uddannelse på en dansk institution omgivet af danske unge og deres frihedsidealer bliver man præget af den danske kultur

og tilegnelse af dansk kultur der er løsningen på undertrykkelse tvangsægteskaber og arrangerede ægteskaber i danmark så jo flere af de unge der får en uddannelse et arbejde og kommer i kontakt med andre unge jo bedre er det for dem selv og for samfundet og jo større er sandsynligheden for at lige præcis de unge mennesker tør sige nej til familiens såkaldte æresbegreber det er vigtigt at skolerne og institutionerne meget klart siger fra over for tendenser blandt elever og deres forældre hvis der observeres holdninger og

generelt oprustes holdningsmæssigt og værdimæssigt ude i samfundet der skal være et mere markant politisk pres for at sige fra over for mellemøstlige kulturer hvor synet på

set i en dansk sammenhæng det bør både regeringen venstrefløjen og kommunerne tage på sig her halter det stadig væk

andre ord behov for at både regeringen og venstrefløjen åbent tør sige at det er islam som kulturfænomen og ideologi der er skyld i de problemstillinger som vi her i dag behandler og alle de initiativer som ministeren nævner i sin redegørelse hvoraf mange er gode og rigtige initiativer bunder i islamiske parallelsamfund et bestemt kvindesyn et bestemt syn på det at stifte familie og en manglende respekt for ens egne børn og det

hvordan kan man i et oplyst samfund hvor langt størstedelen har gået i dansk skole eller i forbindelse med opnåelse af opholdstilladelse har deltaget i

værdier og rettigheder i danmark stadig væk insistere på at far og mor skal bestemme eller arrangere hvem barnet

og det skal siges igen og igen så budskabet når helt ud i ghettoen og så den nødvendige tolerance og forståelse for ens børns beslutninger er det der skinner igennem i forældrenes måde at agere på det er dér vi skal hen forældre og familie skal altid passe på

altid skærme dem mod ulykker og uheld komme med gode råd og en gang imellem sætte foden

må i sidste ende være det enkelte individs beslutning

længere er nok bare at fylde fire og tyve år for at kunne blive familiesammenført det kræver at man også i sit hjemland blandt andet har taget sig en uddannelse eller været i beskæftigelse det mindsker risikoen for at nogle blot sidder og venter sig til en familiesammenføring med den person som ens forældre har vedtaget at man elsker det er beklageligt at venstrefløjen i stedet for at være konstruktiv blot har kritiseret

deres muligheder og rettigheder og at de føler at myndighederne er klar til at hjælpe på forskellig vis hvis det bliver nødvendigt de initiativer som er indeholdt i redegørelsen har dansk

langt hen ad vejen været med til og jeg vil nævne et par af dem her det er positivt at der for at styrke indsatsen mod genopdragelsesrejser er foretaget en række ændringer i reglerne vedrørende elevfravær i skolen og i lov om børnefamilieydelse regeringen

har med virkning fra den første januar to tusind og ni skærpet reglerne om inddragelse af børnefamilieydelse og børnetilskud ved barnets udlandsophold det er nu hovedreglen at barnet skal opholde sig her i landet for at der kan udbetales børnetilskud og det vil forhåbentlig begrænse fænomenet genopdragelsesrejser der er i dag etableret et beredskab som træder i kraft når unge i forbindelse med tvangsægteskab har brug for akut rådgivning og sikkerhed kvinder og par har mulighed for særlige botilbud det er sammenholdt med flere informationskampagner efter vores opfattelse et værdifuldt bidrag til bekæmpelse af den omtalte undertrykkelse jeg har i min tale nævnt arrangerede ægteskaber disse indgår ikke specifikt i redegørelsen og den del kunne man efter min opfattelse godt tænke bedre ind i indsatsen da der er en hårfin grænse og balance mellem arrangerede ægteskaber

dansk folkeparti er vi optaget af at der er de rigtige tilbud til denne meget sårbare gruppe af unge

at indsatsen hele tiden skal optimeres og være målrettet det er utrolig vigtigt at lige præcis dem der gerne selv vil og som tager det meget store skridt det er

at bryde med sin familie sin omgangskreds og sine forældre fornemmer at samfundet er der og gerne vil hjælpe i sådan en situation skal et samfund som vores gøre sit til at støtte de unge bedst muligt

at redegørelsen siger meget klart at det er det vi hele tiden forsøger at gøre

det være med fortsat fokus på den bløde indsats men også med en klar kritik af de religiøse og kulturelle forudsætninger som skaber og fastholder problemerne

til at denne del fremadrettet kommer til at fylde mere i indsatsen så vil jeg igen nævne som jeg også gjorde

beskrevet i berlingske tidende på danske piger

en ung alder bliver viet af imamer det er jo klart og åbenlyst og

selvfølgelig også være at det meste af indsatsen er rettet mod unge som har indvandrerbaggrund er efterkommere

her hvor man måske kunne overveje at udvide indsatsen det skal være ordene

tak for den redegørelse som ligger til grund for den debat vi har nu

tvangsægteskaber og anden undertrykkelse

tvang på anden måde strider mod den frihed som vi i sf og

hvad der skal ske i ens eget liv specielt

den frihed kan der ikke efter min

mening sættes spørgsmålstegn ved

om at der skal gøres noget ved problemet fordi vi ved

det vi oplever når vi så står i folketingssalen er

er vi ikke altid parate til at være enige om hvad det er der så skal gøres ingen skal være nødt til at acceptere at andre vælger ens ægtefælle og det er vigtigt at både unge mænd og unge kvinder kan få den hjælp de skal have i den situation men der er som sagt uenighed om hvad det er der skal gøres og

den redegørelse der ligger her er så regeringens opsummering af tiltagene både det bagudrettede

gjort indtil nu og det fremadrettede hvad der så skal gøres

er beklageligt at fire og tyve års reglen får så meget plads i det her der er så mange andre tiltag som er vigtige fire og tyve års reglen er et tiltag som

men hele resten af paletten

der skal foregå her har så stor en betydning at det bør få bedre plads i

debat her i salen sf har ligesom den øvrige opposition sammen med den øvrige opposition været aktive med

hvordan indsatsen mod tvangsægteskaber kan styrkes der har været centrale punkter

forebyggelse af det og rådgivning til

bliver udsat for tvangsægteskaber og andre indgreb og forslag om straf

skal skrides hårdt og konsekvent ind over for dem der tvinger andre til ægteskab

forebyggelse og rådgivning for at undgå at situationen overhovedet opstår det er den indsats som er krævet af oppositionen og vi diskuterer det selv om det vi diskuterer egentlig er en orientering om hvad der er foregået

man skal profilere sig i stedet for at få diskussionen om hvad det så er vi har gjort hvad det er vi har bidraget med hver især for at få den indsats til at virke

her på linje med socialdemokraternes

gøre det her til en kampplads men

gøre det til en plads hvor vi arbejder sammen om at få det bedst mulige

forebyggelsen i den her sammenhæng er jo vigtig den fremadrettede indsats peger på de forebyggende tiltag der skal være det er ting som skal forhindre at

opstår en situation i danmark hvor en person kan risikere at blive udsat for tvangsægteskab den forebyggelse går selvfølgelig på rådgivning til forældre til de unge den går på en

klar markering af hvilke værdier der ligger til grund for den

den rådgivning som skal være til rådighed både for forældrene og for børnene hvis

den fremadrettede del den rådgivning der skal til

hvad mangler der så ja jeg har under det

her skrevet et enkelt ord i

det savnes nogle gange at man diskuterer mennesker i det her at vi ikke diskuterer straf at vi ikke diskuterer hvordan det ene eller det andet parti engang er kommet til at udtale sig ikke diskuterer om det er rigtigt at oppositionen tidligere har stillet forslag men tager fat

at vi skal småskændes om om den ene eller den anden har sagt noget sidste år eller har sagt noget jeg har siddet mens socialdemokraternes ordfører var heroppe på talerstolen og lige ridset op der var beslutningsforslag

og to og halvfems fra sidste samling og

ni også fra oppositionen hvor en lang række af de tiltag som nu

er det fremadrettede i redegørelsen alligevel står vi

er at der bliver en samlet koordineret indsats hvor så mange som muligt

hvis vi tør snakke om det at det her ikke kun handler om mennesker med en anden etnisk baggrund at det ikke bare handler om fremmede det handler om om vi

er parate til at have et velfærdssamfund hvor man som borger og som ganske ung og sårbar borger har adgang til den rigtige hjælp hvis man brugte lige så meget krudt

at få mest muligt ud af sit liv uanset hvem

også når det gælder folk der er fra danmark og født i danmark og har været her siden vikingerne

frihedsdiskussion som de borgerlige partier understøttet af

den diskussion er bredere end den der bliver lagt op til her

de firkantede løsninger er selvfølgelig de nemme de firkantede løsninger hvor det handler om hvor meget straf man skal

de gode løsninger er også ofte de svære løsninger det er de løsninger som kræver mod det er løsninger som kræver

reflektere over tingene og reflektere over hvordan vi klarer det her bedst muligt og det er løsninger som kræver en vilje til at samarbejde jeg ser heldigvis i den redegørelse der ligger her at der er sket noget godt at tiltag og at der er kommet en udvikling i retning af de tiltag der skal være på de bløde punkter de

kunne se i den redegørelse der ligger og jeg håber også at vi

med mere af den slags så vi kan se at det virker

er de forkerte der er kommet med forslagene men at de faktisk kommer frem uanset hvem der

tiltag der kræver at man snakker ordentligt om mennesker og snakker om alle mennesker som rigtige mennesker som har brug for et ordentligt liv

også færre unge mennesker der kom i klemme og på den måde har vi alle sammen et ansvar for

sige at

gode tiltag som man kan diskutere

hvert fald det er også en redegørelse hvor der stadig væk mangler meget hvor der mangler en del af de tiltag som vi ved virker på den lange bane og hvor der mangler noget af det som er de svære løsninger nemlig dem der kræver noget refleksion

arbejder sammen om at gøre det bedre i stedet for at slå hinanden oven i hovedet med hvem der en gang har sagt noget som nogle andre

jeg må indrømme

fru meta fuglsang siger vi er helt enige

og har en lang række ting på udlændinge

ros for politikken lidt senere jeg mener ikke

kommet med har regeringspartierne jo taget op nu så på den måde kunne det også være at vi kunne blive enige lidt hurtigere det jeg mener med de svære løsninger er dem som kræver tid og penge som kræver at man kigger på

at det kan være svært at få plads

og hvis man ikke er parat til at bevare økonomien til de tilbud

det også svært at opretholde den rådgivning og den forebyggelse der skal til til de unge mennesker så det jeg appellerer til er sådan set at vi

skal tage op et år senere og så sætter

af synes fru meta fuglsang så ikke det er

det

sf ønsker at anerkende den indsats som er

forslag vi er kommet med udspil

her i salen som indeholder en lang række

når der har været opstået sager i pressen er vi kommet

med konkrete forslag til hvad man skulle gøre det gælder straf for dem som tvinger nogen til at indgå ægteskab det gælder konkret hjælp til hvordan unge mennesker kan blive hjulpet det er for eksempel inddragelse af pas hvis man risikerer at de bliver sendt ud af landet og det gælder rådgivningscentre det gælder en lang række punkter som vi er kommet med nogle af de ting er

som herre karsten lauritzen godt kender og

at nå frem til men det at regeringen har stillet nogle samme forslag som oppositionen har

gør altså ikke at vi så ikke har stillet forslagene det er at lukke øjnene for virkeligheden når herre karsten lauritzen gang på gang

redegørelsen jeg synes også det er dejligt at vi har fået den redegørelse

er magen til det der stod i det beslutningsforslag

det ville jo også være mærkeligt andet end at der var nogle af de ting vi kunne være enige om

med at standse blot fordi

meget mere enkelt end det er derfor er

mange forhold som vi ikke ved nok om og derfor vil jeg godt

og jeg vil gerne hjælpe i forbindelse med globaliseringsaftalen næste gang vi skal forhandle

hvis vi nu nøjes med dem og finde ud af hvad der tilsyneladende virker bedst

midler eller ressourcer til at komme i dialog med de lande hvor tvangsægteskaber er mest udbredt for det

den

type voldtægter som et tvangsægteskab jo

næste års redegørelse gør mere ud af

en ung der kommer i en situation hvor

et af de indsatsområder som jeg har forstået på redegørelsen at regeringen vil forstærke

mellem myndigheder og det er i den her sammenhæng jeg synes det er meget vigtigt at man prøver at

vi vi har jo mange myndighedsinstanser det kan være lærere og uddannelsessteder det kan være sagsbehandlere det kan være

kvindekrisecentre der får øje på en risiko omkring et par eller en ung

fungere så man ved at nogle gør noget og at den handlepligt faktisk etableres

ene ting som jeg gerne vil have uddybet i de kommende redegørelser det andet jeg synes ville være rigtig rigtig

ikke fundet

forebyggende indsats politiet skal bidrage med der står fem linjer i den her redegørelse

har været i gang siden to tusind og syv og det er glimrende

man i givet fald fra en kommunes side skal koordinere med

set at forbuds og holdningsbearbejdelse er et meget meget centralt tema

jo også om at få fat i børnene

mens de stadig går i folkeskolen så de får den viden i forbindelse med indsatsen mod genopdragelsesrejser

jo også være rigtig vigtigt hvis der er materialer til undervisningsbrug til hjælp for lærerne når man tager regelsættet i et demokrati som danmark hvor man skal lære at leve for frihed og folkestyre som

skabe viden hos børnene og de unge

set vigtigt at den information kan spredes og der er børnene jo en del af

at man tror at mange ved noget men bliver overrasket over

derfor er det vigtigt at have fokus på

har talt om styrkelsen af indsatsen mellem myndigheder som et vigtigt indsatsområde

det her meget centrale område

står bag det derfor er det synes jeg ærgerlig retorik som venstres ordfører herre karsten lauritzen har brugt i dag hvor det

er gået ud på at fortælle hvor god regeringen er og hvor dumme

jeg har gjort noget for at finde ud af noget af ikke kunne huske da

viser at ægteskabsmønsteret har ændret sig

af den ændring skyldes at de unge allerede har tilpasset

skyldes stramninger under sr regeringen og fyrre procent

mellem atten og fire og tyve år skyldes den lovgivning der kom i

er sket nogle ændringer i ægteskabsmønsteret

har taget vel imod mange af de ideer der er givet her i folketingssalen gennem de senere år på det

fint med en redegørelse der gør at vi kan følge med i hvordan indsatsen tager form og derfor vil jeg gerne appellere til at regeringen tager nogle af de

interview fra den her undersøgelse

kvinder jeg interviewede sagde at de ville ønske at der var sådanne regler da de kom

interviewet i nogle af undersøgelserne

et regeringsskiftet en fem og tyve års regel

den fem og tyve års regel blev iværksat hver gang der var tale om en familiesammenføring

måtte gøre rede over for myndighederne for at det

ikke var et tvangsægteskab så sådan set har der været fokus på det også dengang bare ikke med en fire og tyve års regel men med en fem og tyve års regel

i

i denne meget snævre forsamling at jeg mange gange har besøgt

har været andre under sr regeringen

fru karen jespersen på hendes kontor

så

skabes myter om min manglende vilje til at skabe resultater på det her område

godt være at der er rigtig mange der har hørt hvad fru marianne jelved har sagt vi må håbe er mange der følger med i debatterne herinde tak til ordføreren

gift med må være noget af værste der overhovedet kan overgå et menneske derfor er det noget vi skal bruge rigtig mange ressourcer på at bekæmpe

man er bange for at ens familie vil slå en ihjel er også noget af det værste et menneske kan komme ud for

hvis det sker for

nødt til sammen med sine børn at gå under jorden hun skal tage konsekvensen af at hun ikke ønsker at leve sammen med den mand

familie synes hun skal leve sammen med og at hendes familie vil slå hende ihjel hvis hun forlader ham

jeg synes faktisk det er urimeligt at det er den kvinde og de

for nogle fuldstændig forkvaklede æresbegreber der skal lide under det jeg mener faktisk

som skal være nødt til at lave om på deres liv især hvis der er beviser nok til at man kan få dem

for at afsone straffen

det er så urimeligt at man siger at de skal leve med den voldsomme

og jeg synes at det er noget af det der skal med i den kommende ny strategi at man skal se på hvordan vi kan vende det om så man kan

i deres eget liv kan blive i deres skole sammen med deres kammerater

kan få den nødvendige beskyttelse af et stærkt demokrati som det vi har i danmark så må det være de familiemedlemmer der truer som skal have ændret deres liv det synes jeg må være det vi skal stræbe efter i en kommende national strategi jeg synes det er rigtig glædeligt

national strategi

vi har efterlyst i flere år vi har haft samråd

beslutningsforslag og så videre og er kommet med en lang række konkrete tiltag det er rigtig glædeligt at de tiltag også er blevet omsat til virkelighed og at vi kan se at de virker det at man faktisk er gået i gang med at

unge kvinder med og styrke både de unge mænd og de unge kvinder til at sige nej i forhold til de her gamle forkvaklede såkaldte æresbegreber er rigtig vigtigt det

og andet til at komme ud og nå de unge og faktisk

deres egen ret til at bestemme i deres eget liv

det nu er i gang jeg håber så at man i den nationale strategi vil sikre at det bliver permanent

problem desværre nok ikke er et der forsvinder i løbet af de næste to tre år derfor håber jeg virkelig at det også kommer med i den nationale strategi at det skal være en permanent indsats

kommer med at vi skal have et kriseberedskab

rykke ud med det samme når der er behov for

det er virkelig noget af det der skal til når der langt om længe er et ungt menneske

med det samme det er helt afgørende jeg har set at man i

noget a la et videncenter men jeg tror altså at det vil være nødvendigt at gå skridtet videre og oprette et egentligt videncenter som kan stå

hele den indsats der er på området vi kan se i forhold til indsatsen mod menneskehandel hvor kolossal

det bliver fremhævet i alle internationale evalueringer danmarks indsats mod menneskehandel

statslige myndigheder kommuner politi

snakke med de andre nordiske lande om man skulle lave noget fælles nordisk forskning fordi man jo desværre

ud af at lave det når vi lægger ressourcerne sammen end hvis vi hver for sig prøver

undersøge de samme ting jeg tror også det er vigtigt som det også bliver påpeget i i redegørelsen at se på

har brug for beskyttelsestilbud de krisecentre

men der er heldigvis også unge mænd der siger fra dels er der unge mænd der siger fra i forhold til at de ikke vil være deres søsters vogter eller gå så langt som til at slå deres søster ihjel dels er der faktisk også unge mænd som af deres familie

at indgå tvangsægteskab de unge mænd har et lige så stort krav på at få en ordentlig beskyttelse som de unge kvinder og derfor er det altså noget af det

for et tilbud vi skal give til de unge mænd for at det reelt kan give dem det de har behov for af hjælp og beskyttelse så har der

burde være en anledning til at gøre det meget meget klart at den slags ægteskaber

gyldighed overhovedet dels ved at sikre at der kommer langt mere information ud i folkeskolen som

ægteskaber kun gyldigt kan indgås på rådhuset

at gøre i forhold til det juridiske man skal adskille de to ting så det bliver meget klart og tydeligt at man i danmark kun

imamer eller andre som ikke har juridisk myndighed jeg synes at det ville være oplagt

regeringen på det her punkt faktisk har lyttet til de mange forslag fra oppositionen det kunne jeg godt tænke mig at regeringen gjorde i langt større omfang men her er det i hvert fald lykkedes

jeg håber at man vil lytte endnu mere

integrationsministeren

er et konkret spørgsmål hvad er tidshorisonten for den nationale strategi som

i handlingsplanen

der på otte måneder i to tusind og ti faktisk var otte hundrede henvendelser fra kvinder som var i nød

lægger tallene sammen fra krisecentrene

det er voldsomt synes jeg så vil jeg spørge om ministeren ministeren har en fornemmelse af om det så er tæt på

vi rammer med information for de kvinder som er i nød eller hvor er vi henne hvor stort er det eventuelle mørketal eller hvordan kommer vi tættere på at få afdækket et mørketal for det handler jo om at hjælpe de mennesker som er i nød og ikke kun om at

der er samlet på et år fordi man måske er flere år om at

at henvende sig så det kan være mange års ægteskaber der er samlet op men det kunne alligevel godt tyde på

det næste par år netop for at samle endnu flere op men også for at give de unge et sted hvor de kan få reel rådgivning og dermed få kræfter til at stå imod så de ikke kommer ind i et ægteskab

stor vægt på målsætningen er jo at al relevant skriftlig kommunikation mellem virksomheder og myndigheder i år to tusind og tolv skal kunne foregå digitalt og ved at gøre mange millioner årlige transaktioner mellem det offentlige og virksomhederne digitale opnår vi ikke alene store økonomiske besparelser besparelser men også besparelser i tid begge faktorer der er afgørende i forhold til at opnå vækst og fremgang i en digitaliseret tidsalder mulighederne for at indberette digitalt til flere myndigheder på en gang eksisterer i dag allerede inden for flere områder men med dette lovforslag

breder vi mulighederne endnu mere ud undersøgelser i dansk erhvervsliv viser at langt størsteparten af virksomhederne allerede i dag i større eller mindre omfang anvender digital kommunikation mellem det offentlige og sig selv så de betragter det som værende naturligt at de er i stand til at opfylde målsætningen om om at

kommunikation i to tusind og tolv gennemføres så vi finder det jo naturligt i venstre at vi lægger os i selen for at få det gjort til virkelighed og at vi fjerner praktiske forhindringer overgangen til digital kommunikation mellem det offentlige og private virksomheder skal ske gradvis for at vi undgår børnesygdomme og imødekommer eventuelle problemer ved

selv om den digitale kommunikation på mange måder allerede er udbredt vil der uvægerlig opstå et behov for teknisk hjælp den hjælp og support skal de ansvarlige myndigheder naturligvis kunne stille til rådighed så forsøget på at lette den administrative byrde ikke bare bliver et forsøg men også

effekt lovforslaget vi står med betyder helt konkret at økonomi og erhvervsministeren fødevareministeren og miljøministeren gives bemyndigelse til at stille krav om en obligatorisk digital indberetning på en række navngivne

ved at give det som en bemyndigelse i stedet for at skrive det direkte ind i loven her og nu

sikres det jo også at vi får taget de digitale løsninger i anvendelse og stiller krav om at ting skal foregå digitalt når vi har sikkerhed for at systemerne fungerer vi skal jo selvfølgelig ikke sætte noget i søen før vi har sikkerhed for at tingene også

vil hjælpe virksomhederne i overgangsfasen som et supplement til den pulje

der er afsat til øget support til virksomhederne i en overgangsperiode

sikre at alle kommer med

betragter vi i venstre lovforslaget om digital kommunikation mellem det private erhvervsliv og myndighederne som et skridt i en rigtig retning og vi hilser det velkommen som en vej til mindre administrativt besvær for så vel de private virksomheder som de offentlige aktører vi får en bedre udnyttelse af offentlige ressourcer og vi fremmer et mere digitalt danmark den anden del af lovforslaget omhandler en skattefritagelse af fornyelsesfondens garantiordning garantiordningen

at reducere købers risiko ved køb af

beskedne provenutab vi taler om to million kroner over to år står jo så rigeligt mål

virksomhederne og myndighederne oplever ved de gældende regler så vi synes jo at det er naturligt at vi sikrer os at vi får gennemført det resultater og sikrer os at fornyelsesfondens arbejde fører til at vi får fremmet nye produkter nye markeder og får

derfor skal vi have lavet ordningen så

anledning til bøvl og besvær for virksomhederne så vi fra venstre støtter forslaget fra økonomi og erhvervsministeren og da den konservative ordfører ikke har mulighed for at være til stede under forhandlingerne i dag har jeg lovet at sige at også det konservative folkeparti støtter

nødvendige proces mange virksomheder står over

det dreje sig om cirka tohundredetusind virksomheder vi må jo forvente det som også foreningen af registrerede revisorer skriver i

høringssvar på et overordnet samfundsmæssigt niveau vil digitaliseringen af virksomhedsinformation åbne meget store besparelses og udviklingsmuligheder og foreningen konstaterer gevinsterne vil være at finde på regnskabsforbrugerside så langt så godt men vi må vel svagt underdrevet konstatere at det ikke går lige godt hver gang

med gru kan vi for eksempel tænke på tinglysningen eller tilvænningsprocesserne til voksen og efteruddannelsessystemet det er altså helt nødvendigt at processen gribes ordentligt an fra starten at alle parter involveres og at der gives den fornødne tid til at føre beslutningen ud i livet og endelig at processen løbende evalueres de digitale løsninger skal udarbejdes i et tæt samarbejde med de virksomheder som bagefter skal bruge værktøjet i hverdagen

forventningerne skal afstemmes og løsningen skal testes grundigt før den sendes ud til de mange tusinde virksomheder for at sikre en succesfuld gennemførelse af loven skal virksomhederne have tilstrækkelig tid til at tilpasse deres egne systemer til den nye digitale løsning og indførelse af digitale indberetninger skal ske ved gennemprøvede løsninger

høringssvar og de anfører bla at

for der er flere vigtige parter som skal have tid og mulighed for at omstille sig til de nye digitale processer

og leverandørerne af systemerne

alle der bliver berørt af den digitale indberetning bør få en god og brugbar vejledning og information både før under og efter implementeringen det drejer sig især om de mange små og mellemstore virksomheder de foreslår også at virksomhederne gives mulighed for at få

om at der etableres en fast hotlinefunktion der skal på forskellige måder tages hånd om de virksomheder som ikke umiddelbart har de kompetencemæssige forudsætninger for at indberette digitalt dansk erhverv

alle forskellige både mulige og umulige scenarier ind i udformningen af bestemmelserne jeg synes at det her det her så absolut er gode råd fra dansk erhverv

en god idé at følge rådet fra advokatsamfundet om at øremærke en del af informationsindsatsen til opfølgning over for de erhvervsdrivende der ikke i første omgang overholder de nye regler som de skriver det vil være ganske indgribende over for den erhvervsdrivende hvis der ikke fra myndighedernes side gøres opmærksom på at de indsendte oplysninger ikke anses for modtagne som følge af kommunikationsformen

jeg vil også hæfte mig ved høringssvaret fra foreningen af statsautoriserede revisorer hvor de skriver at den korte implementeringsfrist indebærer en risiko for at kommunikation til virksomhederne ikke lykkes

i stedet for i et

måske egentlig nok lidt bekymrede vælger at beskrive det og således med udsigten til et big

forslag som positivt set vil fremme den digitale kommunikation mellem virksomhederne og det offentlige og vi tager altså et godt skridt mod fuld digitalisering i

en klar målsætning om at digital kommunikation mellem det offentlige og virksomheder skal udbredes til alle relevante områder og at al relevant skriftlig kommunikation skal foregå digitalt senest i

den målsætning har vi fordi øget digitalisering som flere ordførere har været inde på her

for samfundet hvis virksomhederne og det offentlige bruger digitale redskaber sparer man jo både tid og penge øget digitalisering skaber hurtigere sagsbehandling

byrder og medvirker til at fastholde og udvikle et effektivt og konkurrencedygtigt erhvervsliv ved at bruge avancerede digitale løsninger

på en gang og myndighederne kan på nogle områder udvikle digitale løsninger der automatisk afsender en såkaldt straksafgørelse når helt objektive data er indtastet for virksomhederne det sker allerede i forbindelse med virksomhedsregistrering i dag hvor vi i danmark er kendt for at meget effektiv og brugervenlig digital løsning til brug for opstart af virksomheder med lovforslaget fortsættes en trinvis overgang til

kommunikation mellem det offentlige og erhvervslivet ved at gennemføre obligatorisk digitalisering i etaper kan vi håndtere håndtere vanskeligheder løbende og gøre overgangen så smidig som overhovedet muligt med lovforslaget gør vi knap tre

millioner potentielle årlige transaktioner mellem

for det første gør vi ikke noget obligatorisk digitalt før de nødvendige digitale løsninger er på plads de digitale

skal være velfungerende før vi med rimelighed kan pålægge virksomhederne at bruge dem det har regeringen meget stort fokus på og derfor har vi valgt at starte

som er velafprøvede og velfungerende eller som vil være gennemprøvede på det tidspunkt hvor det bliver obligatorisk at bruge dem et godt eksempel er indberetninger til fødevare og landbrugsmyndighederne via fællesskemaet fællesskemaet findes i dag i en velfungerende og fuldt elektronisk udgave på fødevareministeriets internetportal og halvfems procent af alle ansøgere benyttede den digitale løsning i

for det andet bakker erhvervsorganisationerne generelt op om at indføre obligatorisk digital indberetning et af de hensyn de i den forbindelse betinger sig

der bliver taget hånd om de mindre it stærke virksomheder og det er en forudsætning som regeringen er meget enig i de virksomheder som ikke er vant til at bruge for eksempel computer i hverdagen må ikke blive hægtet af når papirblanketterne forsvinder og de digitale løsninger tager over

derfor regeringens målsætning at øge digitaliseringen uden at det forhindrer virksomhederne i at opnå de muligheder og indfri de pligter der ligger i dansk lovgivning den seneste undersøgelse af danske virksomheders it færdigheder viser at næsten alle virksomheder i dag helt eller delvis indberetter digitalt til det offentlige enten selv eller via deres advokat revisor eller lignende samme undersøgelse viser at stort set alle danske virksomheder vurderer at de ikke vil få problemer med at efterleve regeringens målsætning i

for at lette virksomhedernes overgang til obligatorisk digital kommunikation med det offentlige giver lovforslaget mulighed for at indføre overgangsordninger og dispensationsmuligheder for de enkelte ordninger

der afsat fem million kroner til øget brugersupport og vejledning til de mindre it parate virksomheder i perioden op til og med

virksomheder så også de mindre virksomheder oplever en så let overgang

uden at virksomhederne er velinformerede om den fremtidige digitale løsning den enkelte myndighed vil således iværksætte målrettede informationskampagner i forhold til de enkelte ordninger og deres målgruppe og brugere hidtil har erhvervsorganisationerne tilkendegivet at de gerne vil hjælpe med at informere virksomhederne om de nye løsninger på deres områder det synes jeg er meget positivt

er et tilbud som vi bestemt gerne vil benytte os af når den forudgående information og oplysning er gennemført og løsningerne er taget i brug vil der være et naturligt behov hos virksomhederne for

naturligvis er forpligtet til at tage sig af

yde en tilstrækkelig support i forbindelse med virksomhedernes obligatoriske brug af de digitale løsninger

med de ord vil jeg slutte min præsentation af lovforslaget jeg ser frem til en generelt konstruktiv drøftelse i udvalget efter de mange positive ord

er jens christian lund

her regering har jo gjort det fremragende når vi taler om

vi kom til i november to tusind og et og

sådan gradvis vi er nu nået op på næsten fem og tyve

der kan gøres nemmere på forskellige områder så kigger vi selvfølgelig på det det skal være et samspil i det

og andre man skal snakke med og der er vi

tiden i dialog med forskellige branchefolk for at se på hvordan vi kan gøre det lettere at være en lille virksomhed

har som målsætning at der skal være så lidt administrativt bøvl som

at vi er et af verdens bedste iværksætterlande når man måler ud fra forskellige parametre og et af

vil ikke sige at vi har skabt paradis på jord i danmark men med hensyn til etablering af nye virksomheder administrativt bøvl

det har regeringen gjort en kæmpe indsats for

er danmark et af de lande hvor det er nemmest at starte egen virksomhed

nemmest at være iværksætter og det fortsætter vi med gode ideer er altid velkomne og så gør vi det nemmere at være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

beslutningsforslaget her opfordrer regeringen til snarest at skabe reel mulighed for at der kan ske en hel eller delvis eftergivelse af sagsomkostninger i straffesager efter endt afsoning herunder at der skal ske eftergivelse af sagsomkostninger i straffesager for personer som ikke har begået ny kriminalitet i en periode på fem år efter endt afsoning ifølge bemærkningerne til

at der ved endt afsoning

skal tages stilling til om sagsomkostningerne har en sådan størrelse at der skal ske en hel eller delvis eftergivelse eksempelvis på baggrund af en vurdering af den pågældendes betalingsevne og økonomiske forhold i øvrigt og så skal der under alle omstændigheder ske en fuldstændig eftergivelse af sagsomkostninger efter fem år hvis den pågældende ikke har begået ny kriminalitet i mellemtiden formålet er ifølge bemærkningerne at styrke mulighederne for at resocialisere personer som har udstået

og som måske har en større gæld offentlige i form af pålagte sagsomkostninger i forbindelse med deres straffesag regeringen er helt enig i at det både af hensyn til den enkelte og af hensyn til samfundet er vigtigt at vi skaber de bedste muligheder for resocialisering men det er også regeringens opfattelse at spørgsmålet om den dømtes betaling af sagsomkostninger i straffesager er mere kompliceret

end der gives udtryk for i beslutningsforslaget og det vil jeg vende tilbage til om lidt først vil jeg lige sige lidt om de gældende regler på området retsplejelovens regler indebærer at at det offentlige betaler de sagsomkostninger

har det offentlige som udgangspunkt ret til at få de omkostninger erstattet af den dømte det vil sige at hvis en person med en dom findes skyldig i et strafbart

i dommen normalt blive pålagt vedkommende at erstatte det offentlige de nødvendige udgifter som er medgået til sagens behandling det er hovedsagelig

af beslaglagte køretøjer som det også fremgår af bemærkningerne til beslutningsforslaget

er det allerede efter de gældende regler muligt at tage hensyn til den enkeltes betalingsevne i forbindelse

sagsomkostninger det kan i den forbindelse tænkes at man laver afdragsordninger som er tilpasset størrelsen af skyldnerens indkomst og der kan også gives henstand når den pågældende ikke har betalingsevne aktuelt her og nu

også fremgår af bemærkningerne har eftergivelsen undtagelsens karakter forslagsstillerne har anført at en reel mulighed for at få eftergivet sagsomkostningerne vil lette resocialiseringen af dømte kriminelle og anspore dem til en kriminalitetsfri tilværelse det er der jo sikkert meget rigtigt i men

skal man selvfølgelig også have for øje at der kan være mange andre faktorer end gæld som fastholder den dømte i en kriminel løbebane

også minde om at dømte personer med stor gæld til det offentlige i form af sagsomkostninger

af erstatning til de forurettede i sagen i øvrigt kan jeg oplyse at justitsministeriet ikke umiddelbart i hvert fald er bekendt med forskning som kan belyse den kriminalpræventive effekt af en ordning med hel eller delvis eftergivelse af sagsomkostninger

der gælder vel her det som stort set altid gælder når vi taler om resocialisering og forbrydelse

er som præcis kan afholde den enkelte fra at begå yderligere kriminalitet

som bekendt er dette beslutningsforslag jo i ganske vid udstrækning en genfremsættelse af et tidligere beslutningsforslag nemlig nummer b syv og halvtreds fra to tusind og otte og som den daværende justitsminister gjorde opmærksom på

efterlader forslaget en række spørgsmål både af praktisk og af teknisk art

efter fem år formentlig gøre det vanskeligt

og hvis man nu tog højde for det for eksempel at gøre det til en betingelse for eftergivelse at der er blevet afdraget efter evne igennem de fem år

opstå flere andre spørgsmål eksempelvis om små afdrag skal give samme ret til eftergivelse som store afdrag og om afdragene skal

hvor der ikke sker afsoning fordi den straf der bliver pålagt er en bøde bøde eller en betinget dom de spørgsmål forholder forslagsstillerne sig ikke til selv om det efter min opfattelse er meget vanskeligt at vurdere forslaget ordentligt uden at vide om der kan findes nogle fornuftige løsninger blandt andet hvad angår de spørgsmål

vil jeg gerne understrege at jeg generelt er positivt indstillet over for tanken om at

der kan anspore dem til ikke at falde tilbage til kriminalitet og dermed også at belønne dømte personer som viser vilje og evne til at leve et liv uden kriminalitet det er jo også den tankegang der allerede er indbygget i det strafferetlige system for eksempel med hensyn til reglerne om betingede domme og prøveløsladelse

bestemt heller ikke afvise at der kan være grund til at ændre i regelsættet om den dømtes betaling

jeg kan i den forbindelse oplyse at der er nedsat en arbejdsgruppe under justitsministeriet som blandt andet har til opgave at se på om der er grundlag for takstmæssigt at standardisere nogle flere sagsomkostninger i straffesager og om opgørelsen af sagsomkostningerne i højere grad kan ske under rettens behandling af straffesagen arbejdsgruppen vil i de kommende måneder færdiggøre det arbejde der udestår og jeg har desuden anmodet arbejdsgruppen om at fremskaffe oplysninger som kan danne grundlag for en mere principiel vurdering af spørgsmålet om den gældende ordning med hensyn til betaling af sagsomkostninger i straffesager arbejdsgruppen vil herunder også se på hvordan reglerne på området er i sverige og norge kort sagt vil arbejdsgruppen tilvejebringe det oplysningsgrundlag som jeg synes mangler for at kunne have en kvalificeret holdning til om det er en god idé at ændre på reglerne på området og i givet fald hvordan de bør ændres sammenfattende

vil jeg kvittere for beslutningsforslaget som sætter fokus på et

at regeringen altså ikke kan støtte beslutningsforslaget som det ligger og det skyldes som nævnt i første række at vi bør afvente resultaterne fra den nævnte

jeg gerne redegøre for men så vil jeg gøre det skriftligt under udvalgsbehandlingen

retten til at modtage

det fremsatte beslutningsforslag her fra socialistisk folkeparti men vi kan sagtens se noget positivt i de intentioner der ligger i

meget grundig redegørelse for sit og regeringens syn på beslutningsforslaget der er som justitsministeren har nævnt en arbejdsgruppe der arbejder med de mange problemstillinger der er i den her sammenhæng og som ministeren har redegjort for og når den arbejdsgruppe har afsluttet sit arbejde og der foreligger en indstilling

er vi meget åbne over for at se på hvordan vi kommer videre i forhold

arbejde konstruktivt på at sørge for at færrest muligt falder tilbage i kriminalitet efter udstået straf og vi skal naturligvis også se på hvordan vi kan indrette tingene sådan at folk ikke fastlåses i en gældssituation som

tvinge dem ud i et fortsat kriminelt forløb det har ligesom ikke noget perspektiv sådan en situation modsat

er der altså også nogle nogle problemstillinger

folk der ikke har afsonet men alligevel

man har pådraget sig og det skal man jo nødig kunne kunne komme ud af ved at få en dom og så videre og så videre så alt i alt bliver vi altså nødt til at afvente et seriøst

resultat fra arbejdsgruppen og en indstilling fra justitsministeren og så vil vi være positive så det er en afvisning af beslutningsforslaget her

er samtidig en anerkendelse af en række af de intentioner der ligger bag forslaget

positive briller på eller jahatten eller hvad

den her gang meddele at vi gerne vil revidere vores indstilling til det og det

rigspolitiet nu har udtalt at det vil være forholdsvis virkningsløst at lave de her regler

alligevel bliver krævet ind er relativt begrænsede

når politiet selv siger at den umiddelbare virkning af det samlede provenutab på statens gæld ved indfrielse af den foreslåede ordning vil være meget begrænset synes jeg det giver rigtig god mening at tage et kig på det igen jeg synes det er fint er nedsat en arbejdsgruppe og vi venter selvfølgelig og ser hvad der kommer derfra men vi skal i hvert fald meddele at vi ser positivt på det her forslag

i forhold til retsfølelsen måske kan være sager hvor man må sige at der er det ikke i orden at gælden eftergives jeg kan

godt komme på sager hvor jeg synes at selv om der er gået fem år og selv om der ikke er begået ny kriminalitet så

ikke give mening at eftergive gælden fuldstændig så selv om jeg er med på at vi skal åbne op for at langt mere gæld skal eftergives og at vi skal have en mere fleksibel og en mere retfærdig tilgang til de her ting så håber jeg at den arbejdsgruppe som ministeren har nedsat vil sørge

at der kan være sager der er så grumme at det vil virke anstødeligt at gælden bliver eftergivet men det ændrer selvfølgelig

fleste som modtager en stor regning efter at

domstolene vil det være en stor stor

kunne komme videre i tilværelsen uden at skulle

i en sag betaler sagens omkostninger og

er vi af den opfattelse at det er et godt system som skal bevares vi støtter derfor ikke at man skal skabe mulighed for hel eller delvis eftergivelse af sagsomkostningerne i straffesager herunder at der skal ske eftergivelse af sagsomkostningerne i straffesager for personer der ikke har begået ny kriminalitet i en periode på fem år efter endt afsoning vi er af den opfattelse at den nuværende lovgivning giver passende muligheder for at få eftergivet

og i forslagets opgørelse over sagsomkostninger som ganske vist er tilbage fra to tusind og tre kan man da også se at langt størstedelen af sagerne har forholdsvis små sagsomkostninger ud af niogtyvetusinde og femhundrede og femoghalvfjerds sager havde de fireogtyvetusinde og tooghalvfems sager en omkostning på under fem tusind kr altså er der fem tusind en hundrede og tre og firs sager hvor beløbet er

i betragtelig grad kan man sige og der er mulighed for at lave en afdragsordning så økonomien ikke belastes i så høj grad samtidig

har inddrivelsesmyndigheden også i de enkelte sager mulighed for

om beløbet er af en sådan størrelse at det vil

hører sagsomkostningerne med som en konsekvens af det man har lavet man må tage sin straf og man

så mener vi ganske enkelt ikke at man skal stille kriminelle bedre end andre skyldnere

når man udmåler de her omkostninger og at vi altså formentlig

i forbindelse med en straffesag det har man også i civile retssager

der skal betale sagsomkostningerne det finder jeg ganske rimeligt

er en del af den straf man får dels i en kriminalsag

andre sager som man taber at det en del af omkostningerne ved at tabe en

har dummet sig er der nogle muligheder for at få gældssanering

mange år hvor man måske er på

effektivt det skal man altid være villig til så bastant vil jeg heller ikke være

at hvis man har ejet en virksomhed og er gået ned med den et par gange

er eksempler på at folk får gældssanering men der er rigtig mange eksempler på at folk

kreditorer i ti femten år efter at virksomheden er lukket så det gælder altså også virksomhedsejere et eller andet sted synes jeg at der ligger noget meget principielt i at når man har fået en gæld

betaler man af på sin gæld der ligger noget meget principielt i det og det skal man selvfølgelig gøre

det handler om kriminelle som har begået en kriminel handling så skal der slet ikke være nogen tvivl om at vi har den klare opfattelse at så skal man have en passende straf så man kan forstå at det man har gjort var forkert og af mange andre årsager

slå fast fra start af i den her debat at det her

at man ikke skal straffes og når jeg nævner

skal den kriminelle fuldstændige slippe for nogen former for straf og det er altså ikke tilfældet

vigtigt at understrege fra start af at den kriminelle selvfølgelig bliver straffet

skal udstå straffen alt efter hvad den nu består af

sådan at den kriminelle den dømte skal betale erstatning til offeret hvis det er noget som domstolen fastslår at man skal gøre selvfølgelig skal gerningsmanden den kriminelle den dømte gøre det men derudover er der så det der hedder sagsomkostninger og det er jo ikke driften af domstolen det er ikke driften af politiet det er ikke driften af fængslerne eller kriminalforsorgen næh det er de meget specifikke omkostninger der knytter sig til den konkrete sag her er der jo typisk tale om sagsomkostninger i forbindelse med

sikring af tekniske spor og dna prøver osv og det kan være forsvarsadvokatudgifter dem skal den dømte selvfølgelig betale hvem skulle ellers betale de omkostninger det er nogle den dømte

men når det er sagt

nødt til at se i øjnene at der findes nogle kriminelle som i løbet af et sagsforløb eller måske flere hvor der er løbet så store sagsomkostninger på at vi taler om flere hundrede tusinde kroner og hvor vi er i den situation at den kriminelle der måske har været kriminel i flere år står og kan se at der

nogen vej ud af det her der er ikke nogen vej ud af den gæld hvis vedkommende tager en uddannelse får sig et arbejde

vil det være udsigtsløst at afdrage den her gæld uanset hvor længe man næsten lever der synes jeg det ville være hensigtsmæssigt hvis vi kunne tænde et lys for enden af tunnellen for de her mennesker hvis vi kunne give et incitament til at holde op med at være kriminel give en mulighed for at sige noget for noget hvis den kriminelle virkelig viser viljen til at holde op med at være kriminel

vende tilbage til samfundet og være en del af vores fællesskab uden at være kriminel så skal der være en mulighed for

når visse betingelser er opfyldt kan eftergive resten af sagsomkostningerne således at der er et incitament til at holde op med at være kriminel for jeg tror at for nogle af dem der har

meget nemmere at blive ved med at være kriminel

så også nogle af dem der gør

de pågældende mennesker bliver ikke i stand til at betale for ved det at de ikke har

har de heller ikke en reel indtægt som der kan gøres indhug i og der kan ikke afdrages nej de fortsætter med at være kriminelle fordi det for dem er det nemmeste

det får statskassen ingenting ud af til gengæld

sådan at alle borgere i det her land risikerer at blive udsat for

at målet må være at vi med vores retssystem sikrer at kriminelle holder op med at være kriminelle ja selvfølgelig også og allerførst at vi har den præventive indsats så der ikke

bliver kriminelle får et klart incitament til at holde op med at være kriminel det gør vi blandt andet ved at straffe på forskellig vis

tror også at vi skal prøve at hjælpe de mennesker der kommer i en situation hvor de kan se at de har en håbløs gæld i forbindelse med sagsomkostninger der synes jeg det ville være hensigtsmæssigt og det er så også det som justitsministeren har nedsat en arbejdsgruppe

kunne man under visse betingelser sige at vi eftergiver resten af sagsomkostningerne når jeg bliver ved med at understrege at det er resten

for os konservative må der være nogle helt præcise krav til hvad man så skal kunne vise for at vise at man igen er blevet en god samfundsborger der ønsker samfundet og fællesskabet altså at man har ordnede boligforhold ordnede familieforhold ordnede arbejdsforhold at man har et stabilt liv at man lever en kriminalitetsfri tilværelse og

det betyder jo at samtidig med at vi giver de

et incitament til at komme ud af kriminaliteten

er vi også villige til at kvittere med

finder vi ud af når arbejdsgruppen er færdig på nuværende tidspunkt

at jeg synes vi skal prøve at lave en noget for noget ordning for de her mennesker derfor er ministeren i gang med at se på

kan gøre det helt præcist og vi glæder os til at arbejdet er færdigt beslutningsforslaget er

set ingen grund til at vedtage arbejdet er sat i gang

ser også positivt på det her forslag

skal skabe reelle muligheder for at der kan ske en hel eller delvis eftergivelse af sagsomkostninger i straffesager efter

også det andet nemlig muligheden for at der kan ske en eftergivelse af sagens omkostninger i straffesager hvis man ikke har begået ny kriminalitet i en periode på fem år

ingen tvivl om som vi også hører fra det konservative folkeparti

naturligvis altid er nødsaget til at se på muligheden

om man kan betale sin gæld tilbage men når det

tvivl om at der er rigtig rigtig mange mennesker der efter endt afsoning er tynget af en så betydelig gæld at

det bekræfter rigspolitiet i øvrigt også som man kan læse i forslaget er det politiets erfaring at sagsomkostningerne kun i ringe omfang kan inddrives hos

den her lille specielle gruppe som har en kæmpestor gæld der er selvfølgelig også nogle problemstillinger som andre også

finde men jeg har været rundt og spørge

rigtig mange erfaringer der viser at hvis man virkelig skal

vil hen til og det skaber helt klart også en tilskyndelse til at komme ind på arbejdsmarkedet som der også står

et problem med hensyn til den fem årige tidsfrist

her forslag og glæder os over at der

jeg er

er umådelig tilfreds med at ministeren har nedsat en arbejdsgruppe jeg synes det er rigtig fornuftigt jeg glæder mig til resultatet danmark er stort set det eneste land i europa som ikke rigtig tager hensyn til

den dømtes indtægter efter en løsladelse det er jo rigtigt

at at forskningen på det her område er utrolig mangelfuld

om der kan påvises en sammenhæng mellem sagsomkostningernes tyngen og så det at man ikke kommer i arbejde bagefter

at løsladte har en markant lavere indtjening

at de bliver løsladt så der er noget der tyder på at den måde vi har indrettet systemerne på i danmark fører til at man ikke kommer i arbejde og det vil være nærliggende at tro at vores systemer omkring straffeattester og straffesagsomkostninger er en medvirkende faktor

udeomkring i de danske fængsler og det er lige præcis gæld og straffeattester som de anser for store barrierer for at komme videre i livet

skal de afsone deres straf

men jeg tror også at vi har fået lavet et system som måske forhindrer at man kommer videre i livet

se at der stort set ikke inddrives nogle af de her straffesagsomkostninger og det tyder altså på at systemet kun medvirker til at fastlåse folk i gæld og måske også

svar som justitsministeren har givet meget svært at få eftergivet sin gæld den skal man have haft i mange år og det kan være mange år på passiv forsørgelse eller i en ny kriminalitet det synes vi er ærgerligt for samfundet vi synes at samfundet har fortjent bedre og vi ønsker os at de kriminelle skal indtræde på lige vilkår med andre borgere i det her land jeg er glad for at

både venstre og socialdemokraterne er lidt mere positive over for vores forslag

venstre var især meget afvisende sidste gang men jeg synes det er dejligt at vi måske når en forståelse omkring det her jeg vil gerne give en stor ros til den konservative ordfører

jeg er meget enig i at der skal være ordnede boligforhold at man skal have et

selve løsladelsesprocessen hvor der i dag er mange der står uden en bolig når de bliver løsladt

overse at det faktisk kan være svært at få et arbejde når man nu har en plettet straffeattest især i de her tider hvor jobbene ikke hænger på træerne jeg skal afslutningsvis sige at enhedslisten støtter forslaget men jeg vil igen takke mange gange

er straffeattester og nu er det jo ikke en del af forslaget at man vil afskaffe straffeattester men er det også en intention man

straffeattesterne det behøver jo ikke at være sådan at fordi

kan man ikke sidde ved kassen i bilka eller være gartner ved kommunen men i dag er det faktisk sådan at rigtig mange virksomheder har det som en

politik at uanset hvad der står på straffeattesten de skeler ikke til

vi synes at det vil være rimeligt med et system hvor man enten kan give nogle dispensationer

eller sikre at arbejdsgiveren kun kan se den kriminalitet som er relevant for vedkommende for det er klart at har man taget af kassen skal man måske ikke lige arbejde med penge efterfølgende

er altså det ordføreren siger

ja det har vi allerede fra folketingets

udvalg på det her område som kommer med et lovforslag på et tidspunkt i hvert fald i forhold til de unge så det arbejde er